med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om

tidsubegrænset lagring af fingeraftryk i fingeraftryksregisteret ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

forslaget bortfaldet i dag er der følgende anmeldelser martin henriksen

vil fremgå af folketingstidende DK

beskæftigelsesministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om indsatsen for en mindre byrdefuld implementering af

regulering eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og halvtreds af mattias tesfaye jens henrik thulesen dahl anni matthiesen

og brigitte klintskov jerkel og der kan stemmes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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet og vi går til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

forslaget til folketingsbeslutning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

nogen der ønsker at udtale sig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

har bedt om at få lovforslaget delt i to lovforslag

herefter er ændringsforslag nummer fem seks og syv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet så stemmes der om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to

stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte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

vi har nogle ordførere der gerne vil udtale sig ikke til det her nej

der er ikke nogen der vil udtale sig så forhandlingen er sluttet og vi går til

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

ønsker at udtale sig det er der værsgo fru josephine fock

at kunne udstede en bekendtgørelse i forhold til

brugen af de oplysninger der var blevet

vil orientere borgerne om at man bruger deres oplysninger til noget andet end

med hensyn til det første hvor vi jo normalt har haft en lovbehandling

regeringen og socialdemokratiet om at det skal igennem to udvalgsbehandlinger det skal igennem retsudvalget og så skal det igennem det pågældende fagudvalg og hvis et af de to udvalg siger nej

at det er en hel nyskabelse

tingene her i folketinget men at man laver en ordning hvor man har to udvalg som som hver især skal drøfte de pågældende ting vi har forsøgt

få det skrevet ind i loven men det ønsker

men vil selvfølgelig holde øje med den nyskabelse det andet som fortsat er meget meget kritisabelt er at man hvis man indsamler oplysninger om borgerne stadig ikke vil orientere dem hvis man bruger til profilering af borgerne

jo at man analyserer eller vil forudsige ting og sager

hvis man sammenstiller forskellige oplysninger for eksempel ens beskæftigelse interesser geografisk bosted og så videre og det vil altså sige at vi nu kan indsamle oplysninger om borgerne at orientere dem om at vi bruger oplysningerne til noget andet regeringen har været med til at lave et ændringsforslag så nu skal vi trods alt orientere borgerne når det er i kontroløjemed men vi skal altså ikke orientere borgerne hvis vi vil bruge oplysningerne til at profilere dem som det hedder

stærkt stærkt kritiske over for det og har meget meget svært ved at forstå hvorfor man ikke vil orientere borgerne vi synes det er helt grundlæggende i et demokrati at der skal være gennemsigtighed med de ting de offentlige myndigheder gør og i sidste instans er jeg alvorligt bange for at borgernes tillid til systemet vil blive svækket

alle partier til at være med på det ændringsforslag der handler om at selvfølgelig skal vi også orientere borgerne når vi bruger deres oplysninger til noget andet end det de forud var tiltænkt så det håber jeg meget

vi gerne have taget l otte og tres tilbage til udvalgsbehandling her her imellem anden og tredje behandling

omkring hvad børnene svarede om

det andre undvigende svar

en liberal regering er

de to verdener egentlig betyder i forhold til en profilering af borgerne

og det at man kan få point som borger

til at profilere os som familie og os som forældre så

kan private tilbud og netop komme

have nogen disciplin selvdisciplin i forhold til hvordan vi deler det på kryds og tværs synes jeg simpelt hen giver et meget meget skræmmende billede og

fra liberal alliance

og rose rigtig meget

skal bruges på kryds og tværs

man

at justitsministeren sidder og ryster på

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt

eller om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

der stemmes herefter om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

er ikke stillet ændringsforslag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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

at alle valgte politikere forpligtes til at registrere gaver til en værdi af mere end tusind

som de modtager i tilknytning til deres hverv i et offentligt tilgængeligt register samtidig skal alle valgte politikere helt forbydes at modtage gaver gaver til en værdi af mere end fem tusind kroner i tilknytning til deres politiske hverv beslutningsforslaget omfatter altså alle folkevalgte politikere såvel folketingsmedlemmer som kommunal og regionspolitikere åbenhed om politikeres modtagelse af gaver kan være vigtig af hensyn til offentlighedens tillid til folkevalgte politikere der findes allerede registreringsordninger og åbenhedsordninger som betyder at ministre og folketingsmedlemmer skal registrere gaver som de modtager som ministre eller i

af folketinget der findes ganske vist ikke de samme generelle registreringsordninger for kommunal og regionspolitikere men kommunal og regionspolitikere er derimod i et stort omfang omfattet af forvaltningsrettens almindelige grundsætninger om modtagelse af gaver der sætter nogle snævre rammer for i hvilket omfang en kommunal eller regionspolitiker må modtage en gave politikere er også undergivet straffelovens regler om modtagelse af gaver og andre fordele det betyder at alle folkevalgte politikere som uberettiget modtager en gave eller en anden fordel kan straffes efter straffeloven for modtagelse af bestikkelse

det er altså allerede strafbart efter strafferetten og i strid med forvaltningsretten uberettiget at modtage gaver som politiker og der findes allerede åbenheds og registreringsordninger for ministre og folketingspolitikere jeg ser på den baggrund ikke noget behov for at fremsætte et lovforslag som det der

så kunne jeg jo stoppe her

lov at redegøre for hvorfor jeg i øvrigt mener at den ordning der foreslås i beslutningsforslaget i sig selv vil være uhensigtsmæssig at føre ud i livet beslutningsforslaget lægger op til at der skal indføres nogle skarpe beløbsgrænser politikere skal registrere gaver over tusind

og politikere forbydes helt at modtage gaver over fem tusind kroner jeg tror ikke det er så let at håndtere sådan nogle skarpe beløbsgrænser som forslagsstillerne måske forestiller sig

være enormt svært at vurdere præcis hvor meget en gave i virkeligheden er værd jeg mener også at beløbsgrænser er uhensigtsmæssige på den måde at de fejlagtigt kan give det indtryk at det så er lovligt at modtage gaver under beløbsgrænsen en beløbsgrænse på for eksempel tusind kroner kan jo fejlagtigt give det indtryk at gaver hvis værdi ikke overstiger tusind

overensstemmelse med straffeloven og forvaltningsretten og det kan de ikke altid de foreslåede beløbsgrænser kan også give det fejlagtige indtryk

hvis bare han eller hun sørger for at gaven bliver registreret efter straffeloven

er det ikke alene gavens værdi der bestemmer om gaven lovligt må modtages formålet med gaven og den sammenhæng den gives i

relevant derfor findes der heller ikke beløbsgrænser i straffeloven eller forvaltningsretten så for at opsummere kort der findes allerede åbenheds åbenheds og registreringsordninger for ministre og folketingsmedlemmer desuden

er politikere omfattet af straffelovens regler

der også er en del af den offentlige forvaltning altså særlig ministre og kommunal og regionspolitikere

den nye ordning der foreslås i beslutningsforslaget vil med dens skarpe beløbsgrænser være svær at håndtere og administrere i den virkelige verden jeg ser som nævnt derfor ikke noget behov for at fremsætte

så er det om muligt endnu mere bureaukratisk

selv at skulle håndtere om det man nu er ude i er korrekt når man modtager en gave jeg er helt med på at der er strafferet der kan gøre sig gældende men jeg vil også retorisk

er det at det bliver taget i brug hvor ofte er der nogle der får en melding om at

måske har modtaget en gave der ikke lige var som den skulle være

er der ikke ret mange af os der modtager gaver vi ikke skulle modtage det tror jeg faktisk er sådan det forholder sig men vores ønske her er jo netop at sætte helt klare retningslinjer op for

kan vi diskutere men skal politikere overhovedet modtage gaver

også indskrevet i forslaget at hvis man nu var i et land hvor det

kattelem for det vi er slet ikke rigide her vi oplever bare at det er meget meget svært at se både uden for borgen

med at ministeren også har brugt ordet uberettiget flere gange hvornår er en gave

være en række tilfælde hvor det er helt

de nuværende regler er rigtig fine så

med at indtage det upopulære synspunkt at

at vi skulle lade være med at puste til den holdning at politikere

de fleste politikere er ordentlige og hæderlige mennesker og derfor mener

det vi gør her med beslutningsforslaget er bare at lægge nogle klare linjer så man

at sætte nogle klare retningslinjer vi har inden for de seneste måneder det seneste halve år oplevet at der har været rigtig meget skriveri om gaver om tjenester

tænker hold da op det er små sko man går i ude i danmark og også i medierne men hvad nu hvis der lige en enkelt gang var noget om det det er jo det der skaber problemerne for alle andre

man altså godt have nogle ordentlige forhold at arbejde under så behøver

er en der har fået et eller andet hvad det nu måtte være der virkede rart

ikke lemlæstes fordi man er politiker tværtimod og heller ikke som minister så det vi lægger op til her er jo

klare rammer så man netop kan se at politikerne handler som

og historierne og en gang imellem

vi som politikere ranker ryggen og forfægter

et af de lande med mindst korruption i verden det er fordi

nogle der inviterer mig til ishockey i boxen og jeg siger ja tak det kunne

finde på og det har jeg også gjort så betyder det jo ikke at så

har en særlig veneration for sådan er politikere som helhed ikke i det her land

der er værd at drøfte jeg vil så også sige at vores indtryk i

er noget alle partier tager dybt alvorligt

drøftet i en række sammenhænge altså varianter af det herunder sidste år hvor alle partier stemte for

må modtage i partistøtte

bare for at sige at vi drøfter løbende

alternativets stemmer så fik alle ikke

i forhold til at det er i orden at

bliver i tvivl om om det så fremmer nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre lad os bare kalde det sådan

det er for rigidt og vi synes ikke det egentlig løser det som ellers er den gode intention

at justitsministeren gav nogle meget fine begrundelser og også tegnede nogle dilemmaer som man skal tage højde for men med det udgangspunkt at vi heldigvis her i danmark er blandt de lande hvor vi overhovedet mest er klar over

vælger at bruge det ord som begrundelse

ikke det der er udgangspunktet i danmark og når der er så få sager

det ikke bliver undersøgt sådan er det jo nogle steder hvor ting ikke bliver registreret her er det faktisk fordi høje etiske standarder og når der er brodne kar og det er der desværre så bliver det som oftest også

er nogle hjørner der skal kigges på

med korruption nej der står i vores forslag at

det vi skal have gjort op med for jeg mener ikke at det er tilfældigt at vi også i de her år

åbner borgen vi laver gennemsigtighed alle kan følge med vi

bruge nye lokaler herinde til at invitere borgerne endnu mere ind de gange man så er blevet inviteret helt ind og

og ikke stemmer så slår det endnu hårdere og her vil jeg så bare mane til besindighed og sige at hvis vi laver et register over de gaver vi får så er det jo bare det

gaver vil da give et retvisende billede af hvor meget

er nogle der ikke ønsker at deltage i det det skaber utrolig stor mistillid at

kan være ganske glimrende vi skal bare gå i samme retning

forstå omfanget af det for jeg må ærlig talt sige at

ret sikker på at der forekommer rigtig store gaveydelser frem og tilbage mellem politikere og andre det er ikke sikkert

et reelt ønske om at sige at intentionen kan være god nok men at virkelighedens udøvelse ville måske fremme noget andet

der faktisk være grundige diskussioner om hvorfor det her forslag heller ikke

bare igen spørge også denne ordfører jamen skal politikere overhovedet have gaver jeg har selv været i mange private virksomheder hvor jeg overhovedet ikke skænkede det en tanke hvis jeg tog imod en dyr frokost eller

lækkert lift eller en flot gave men her tænker jeg over det hver eneste gang og det er måske bare fordi man går i for små sko selv det kan godt være at både ministeren og ordføreren har en

skal ilte den her diskussion om at politikerne er sådan og sådan nej men tænk nu hvis vi bare lige skal have taget en lillebitte smule væk skabt en lillebitte smule mere åbenhed for at vi slipper for den her irriterende debat der jo faktisk gør at en personsag kan vælte en minister eller en politiker mens store politiske sager ingenting

også det som alternativet skriver om at det kunne medføre en antagelse af korruption vi har klokkeklare regler her i landet for hvad der er sanktionen hvis der er kommission indblandet og det synes jeg at justitsministeren gjorde rede for og det synes jeg egentlig vi skal minde hinanden om det her er et land hvor man bliver straffet hvis der er korruption og vi ser heldigvis ikke i danmark det man også ser andre steder jeg ved godt at det ikke er det som alternativet vil med det men ved at rejse det på den her måde giver det alligevel et skær af at sådan noget foregår der synes jeg altså regelsættet er rigtig fint

jo omhandler folketinget og folkestyret selv i forhold til om der er nogle der får gaver som de ikke burde

betaler og angiver dem de steder hvor det skal gøres både

er vi helt enige med alternativet i at politikere

af ubetydelig karakter

og det vil jeg da gerne være med til at tage en principiel diskussion om

det som alternativet lægger op til er jo at vi simpelt

lave et forbud mod gaver af over fem tusind kroner

nogle tal på hvor mange politikere der modtager gaver til

er jo også sådan at vi som folkevalgte har

over tre tusind kroner det ville jeg da mene var helt naturligt

skatteunddragelse altså hvis man ikke indberetter gaver man har fået

embedsrelaterede eller arbejdsmæssige gaver fra arbejdsgivere

andre så jeg synes lidt

at man med det her beslutningsforslag

det vi kalder et feel good forslag altså alternativet vil gerne påberåbe sig at de er

end os andre i forhold til at se på den her udfordring

noget imod at diskutere men jeg tror bare ikke på at der

de her ting jeg synes også det er lidt ærgerligt at at ordet korruption fremgår så mange gange når man kigger på alle de opgørelser der er

og tyve år af transparency international

mindst korrupte land i hele verden og det skal vi blive ved med at være

har vi har en straffelov som justitsministeren jo redegjorde for

de her typer af gaver det er der regler for der er også en skattelovgivning

en vis værdi og så har vi også et hvervregister

vi som folkevalgte skriver vores ting ind i det er der så nogle der vælger ikke at gøre og dem må man så tage diskussionen med men med

så en anden side af sagen

i er det efter vores optik en

herre rené gade fra alternativet selv sagde at han havde en formodning om at det var ret omfattende altså det er da alligevel noget af en påstand

er i hvert fald velkommen til at og se på mit kontor jeg har en stor reol

alle mine gaver står på og den kalder vi gerne den grimme reol for

en højere værdi andet end en symbolsk og historisk som jeg kan vise mine børnebørn når jeg får

flytter noget i den her henseende så vi afviser

ordføreren virker ikke til at vide hvor mange gaver der bliver givet til over fem tusind kroner eller over tusind

det gør jeg heller ikke det kan være det er meget meget få men jeg mener

få et overblik ikke mindst her i folketinget men også udeomkring i landet det er derfor vi har sagt folkevalgte hvis vi har

retningslinjer for det der i dag er så klare som de skal være jamen så er det bare godt det er bare meget svært for mig at se at det ikke kunne være fornuftigt ligesom når vi har talt om

er heller ikke altid fuld opbakning til at man skal kunne se hvor

ikke se at åbenheden vil skade jeg ville være helt villig til i

folk havde ret der er slet ikke nogen gavedonationer

fint justitsministeren står heroppe og siger at han gerne vil til ishockey det er jo en fri sag bare man

synes jo at man man skal overholde loven og vi har altså værnsregler i

hvor dyre tingene er og hvor

beskrivelse af jeres beslutningsforslag der er otte linjer eller

omfanget er så stort så tror jeg faktisk at transparency international og andre som sidder og kigger os

over skulderen ville have fundet det i løbet af de mange år hvor de har undersøgt korruptionskulturer i

i politik at der ikke er gaver der kan gøre en forskel

en frokost det kan være lobbyarbejde jeg oplever da tit som gammel sælger at det præcis er

man skaber en god dialog en god kontakt der behøver slet ikke være noget galt med det overhovedet

fondsregister og hvor betalingen bliver givet

der ikke noget galt i at det giver god mening for demokratiet at det fungerer

vi skal gå i små sko

både har kriminallovgivning og og regnskabslovgivning i

til ligning som tager hånd om de her ting vi er et meget gennemreguleret land vil jeg sige til herre rené gade det er jo ikke sådan at vi bor i et uland

digitale indberetninger det man foreslår med det her er at vi skal

private virksomheder eller enkeltpersoner i tilknytning til

har gjort fordi der har været en del i pressen om

offentlig registrering af gaver over tusind

og et decideret forbud mod at modtage gaver til en værdi af mere end fem tusind kroner og lad mig starte med at slå fast at venstre faktisk er helt enig i at gaver naturligvis ikke skal kunne rykke en politisk dagsorden eller på nogen måde skal kunne få folkevalgte til at tilgodese særlige grupper eller særlige interesser

er danmark et af verdens mindst korrupte lande

det var også derfor at vi sidste år reviderede loven om privatøkonomisk støtte til politiske partier

mere åbenhed om privat støtte til de politiske partier og det viser meget godt at vi løbende justerer reglerne og på den måde gør hvad vi kan for at værne om vores demokrati og vi har i den sammenhæng jo også allerede regler for modtagelse af gaver der findes et hvervregister for folketingspolitikere hvor man kan registrere gaver

jeg må sige at beslutningsforslaget

lidt en snert af mistillid over sig en mistillid som jeg helt ærligt synes er både ærgerlig

jeg stoler på at de folkevalgte politikere lige meget om det er på nationalt niveau på regionalt

vælgeres interesser og at man agerer ud fra sin politiske overbevisning for gør man ikke det er

bliver genvalgt i venstre mener vi

at vi i et land som danmark har åbenhed men vi skal altså her passe på at vi ikke indfører en overdreven bureaukratisk løsning og en kontrol af problemer som ikke findes det tror jeg har den

sig at det vil kunne virke helt modsat og på den baggrund

venstre ikke det

og regionalpolitikere så er den primære forskel her jo at vi tager den grænse der i dag hedder tre tusind

ned til tusind kroner og så siger vi

på danmarks vegne alle er glade og så finder man ud af hvordan det skal håndteres når man kommer hjem så altså i bund og grund er det

en forbedring der bliver talt lidt om populisme

men af flere der undrer sig over hvorfor man egentlig vil

at hver gang man går forbi en politiker på gaden kipper man med hatten på tværs af partifarve og

på gaden og de kippede med hatten over det hverv vi nu hver især

er det her bureaukrati med bureaukrati på

vil lave et stort offentligt register man skal

jeg mener sådan set at det regelsæt vi har er velfungerende mener også det er rimeligt hvordan vi

hver især agerer som folkevalgt altså den samvittighed og den håndtering

kunne mestre individuelt også når vi netop

ideer der ligger i forslaget fra alternativet tilliden tilliden til os som politikere og til det politiske system fordrer at vi er parate også mere parate end andre mennesker til at have en gennemsigtighed og en åbenhed som kan fjerne eventuel tvivl

vi lader os påvirke af økonomiske donorer det er derfor vi har nogle regler om

være fornuftigt at få nogle mere klare regler omkring det at modtage gaver jeg ved ikke

er direkte foranlediget af de sager der har været men der har jo været en række sager blandt andet

betydet at der blandt danskerne har været en debat

i den tid vi lever i lige nu hvor

i hvert fald er en mistillid til det politiske system som vi ser forskellige steder i verden så sådan set at vi skal være særlig opmærksomme og åbne over for at diskutere den her slags tiltag

et forslag her der øger mistilliden

den mistillid findes

den skepsis over for det politiske system desværre findes selvfølgelig skal vi

men men selvfølgelig skal vi kunne diskutere

har anført at der er strammere regler for offentligt ansatte

hvis man nu skulle følge ministerens opfattelse

at det her skulle være udtryk for en særlig mistillid til hæderlige politikere

opfattes som mistillid til vores offentligt ansatte sådan opfatter jeg dem ikke jeg synes det er fornuftigt at vi har regler fordi de sådan set også beskytter den enkelte offentligt ansatte mod

på den rigtige eller den forkerte side jeg tror egentlig

med den slags regler for den slags offentligt ansatte som sidder herinde for vi er jo også en slags offentligt ansatte det hvert fald danskerne der betaler vores

siger her fra talerstolen at det så kan skabe tvivl om de nuværende regler det synes jeg måske er lidt en sang fra de varme lande for selvfølgelig kan man indrette

i forslagsteksten i forhold til fagforeninger og fonde det er jo oplagt i mine øjne at det

skal gælde gaver fra hvem som helst og det tror sådan

forslagsstillernes hensigt

også godt diskutere de præcise grænser og hvad en gave præcist

er så der er helt klart et arbejde foran men det er jo lige præcis det regeringen ville kunne arbejde med hvis det her b forslag blev vedtaget og

øvrigt tage det

jeg synes det er principperne vi skal forholde os til bør det være sådan at politikere ligesom

skal være underlagt nogle regler i forhold til gaver

det er det spørgsmål man skal stille sig selv jeg synes det er fornuftigt man skal

og derfor kan enhedslisten også

jeg sådan set selv må købe min vin og den slags ting

rené gade og alternativet i at der skal være åbenhed og gennemsigtighed

at vi så tit har brug for at diskutere

at det måske kan bære ved til det bål jeg sagde måske og dermed beskylder jeg ikke alternativet for at gøre det men vi mener faktisk at der er udmærkede regler og og jeg har

jeg kender gode kollegaer som simpelt hen bare opgiver et vist beløb om året fordi man er ude

de berømte to eller tre flasker vin hvis det går højt for sig

i løbet af et år er mange gange ude

forslag går på at det er enkeltgavers værdi eller om det er summen af hvad man kan modtage i løbet af et år det savner vi måske en præcisering

politikere eller ministre til arrangementer

en gave man giver til en minister eller politiker men opfatter det faktisk som en gave til organisationen at vedkommende kommer og deltager og

der inviterer gerne vil have at man kommer for at gøre opmærksom på og synliggøre

der glæder man faktisk de organisationer ved at møde op så hvad er hvad i den sammenhæng det synes jeg bare der kan være behov for at problematisere hvis vi skal diskutere videre ad

men vi kan ikke støtte forslaget og synes vi har

hvad skal vi gøre ved det skal vi gøre noget ved det eller skal vi sige

jeg bare sige at det tror jeg ikke der er ret mange af os der kan i situationer hvor man står i et dilemma man gør det efter bedste evne og det er ni og halvfems procent af gangene forhåbentlig lige som det skal være men problemet er bare at vi nogle gange lander i en gråzone og så er der ingen til at beskytte politikeren eller ministeren

har nogen klare regler på området der er regler og dem ønsker

at vi rangerer så lavt ja det er sådan set bare det at vi opfører os ordentligt

det er sådan set det stærkeste kort i stedet for at binde os ind i mange regler

mit hovedsynspunkt altså

jeg har før sagt at jeg har nogle værdier i mit virke omkring aftaler og troværdighed osv

vi skal vide noget om alting så jeg mener det er vores opgave at oplyse borgerne om hvor kompleks det

ild under politikerleden eller for at få en hurtig anerkendelse af alternativet

bare for at oplyse maksimalt om hvor kompleks det er at være herinde

halvdelen af byen imod dig og den anden halvdel holder med dig det er så kompleks så jo mere oplysning jo klarere linjer

skulle blive udsat for det

er så svært at have det

af politikere til at gøre noget bestemt og så videre det oplever

det er jo ikke det der gennemsyrer

den intention som jeg hører fra alternativets

måske er noget af det som kan genere os politikere mest altså det er ikke hvad vi må tage imod

man kan tillade sig det gør at der er nogle af os der så næsten siger nej til alting fordi vi i hvert fald ikke

af en yderligere afklaring der er især to ting

hvor vi er lidt usikre på sammenfaldet i forhold til det

som vi allerede har altså er det en udvidelse af det register

har en anden beløbsgrænse er der tale om et helt andet system eller et andet register det vil vi måske synes bliver lidt

imod princippet om større klarhed

eller er der tale om at man

få afklaret den anden uklarhed er

det her maksimum på gavers størrelse som vi ikke er afvisende over for men hvad er gaver er

da jeg for eksempel var med folkekirkens nødhjælp i

inviteret på studierejser andre steder som en del af deres politiske arbejde det bliver vi også nødt til at have en eller anden afklaring

vi har selv overvejet om man også på baggrund af den debat vi har haft her vores egen stillingtagen

det vil vi i hvert fald være meget positive over for hvad vi kommer til at stemme afhænger lidt af den afklaring som jeg har efterspurgt her men vi er

det er i og med det også omfatter en række andre politikere rundtomkring i landet men det er det primære hvis man så fandt på et nyt system der var endnu smartere kunne man

bruge det i stedet for det eksisterende hvis det gav mening men to systemer er jeg enig i for os herinde ville nok være

er en debat måske gennem en beretning måske gennem noget udvalgsarbejde

man er af sted med en ngo der arbejder for menneskerettigheder kan man jo tænke at

gode sags tjeneste og så videre hvad så hvis man

forsvare deres interesser osv det er

forskel på de to ting men der vil helt givet

synes er interessant at diskutere men hvor vi jo så også har pressen der må bide os i haserne og så må vælgerne

kan faktisk øge tilliden og også sikre os imod nogle

fru zenia stampe til palæstina med folkekirkens nødhjælp og der var program fra

morgen til aften og jeg tror ikke der

for mig var det meget oplysende i forhold til arbejdet

hvordan de penge vi bruger på udviklingsbistand

anden sydhavsø og så kunne man ligge og slænge sig ved

er jo det vi skal have afgjort jeg synes at der hvor det er

vigtig i det arbejde jeg havde som som udviklingsordfører

erhvervsregisteret jeg ved at folketingets formand

for det her register hvori vi skal registrere hvad vi har af økonomiske interesser er og netop få grænserne trukket skarpt

kan kræve at alt bliver registreret der som jeg har forstået det

man ikke afkræve folketingspolitikere noget

at vi skal se nogle andre veje

system der meget klokkeklart sikrer nogle rammer for det her som vi selv synes er rimelige og som befolkningen også

erhvervslivet blandt offentligt ansatte

tvivl om det legitime i de møder eller i de rejser eller i det samarbejde vi har med

hvad man nu vil kalde det så jeg er ikke sikker på at beslutningsforslaget her er knivskarpt rigtigt som det er men intentionen som jeg forstår den er vi i sf

meget positivt indstillet over for

times tid og jeg synes det vidner om at vi ikke har nogen problemer med også at diskutere den her slags

i vores folketingssal med tilhørere

jo er et sundt tegn på vores demokrati

behandler et beslutningsforslag eller et lovforslag her i folketinget hvad er det for et problem vi ønsker at løse med det vi gør i dag

har været inde på at vi i danmark har meget meget høje ratings når det gælder eksempelvis korruption det er ikke et problem i danmark selvfølgelig være et enkelt broddent kar men det bliver håndteret i danmark og det er ikke mit indtryk at der er en stor skyggeside som ikke er kommet frem i det åbne når det gælder lige præcis det her spørgsmål

godt nok at man får nogle flasker rødvin en gang imellem når man er ude og holde oplæg

jeg godt sende den appel nu jeg har muligheden kunne vi ikke give chokolade

brugt sin lørdag på at holde

det er en meget sød og betænksom erkendtlighed

vi bliver vrede og ikke vil komme igen året efter

på samme måde anerkender jeg også når der kommer nogle og holder et oplæg

for at man har gjort sig umage med det man nu kommer og skal fremlægge eller præsentere

da jeg forberedte mig til den her debat

jeg tror at vi er ude i nogle flasker rødvin

som er værdien af det jeg har modtaget

som folketingsmedlem modtager

modtager jeg den her gave med en forventning om en modydelse og hvis

fru zenia stampe var inde på det her med turen til palæstina hvor så i øvrigt fru lisbeth bech poulsen også havde været med

i det program det var tæt fra morgen til aften

lyst til at blive en halv døgn ekstra og nå at opleve lidt

men hvor trækker man stregen og hvornår siger man at noget

får karakter af en gave

bekymret for bureaukratiet i det her det er ikke derfor at vi i det konservative folkeparti

at vi modtager mange flere gaver end vi gør

vi modtager dyrere gaver end

har folketingsgruppe er registreret i det register selv om det er frivilligt jeg blev selv opmærksom på da jeg forberedte mig til den her debat at eksempelvis den rejse vi havde til kenya for at besøge en flygtningelejr faktisk skulle oplyses

til alle med en påmindelse om har du fået opdateret i år og her

faste kriterier for hvad det egentlig er du skal

et personligt ansvar som folketingsmedlem det anerkender jeg fuldt ud

vi gør det inden årsskiftet

overrasker mig fantastisk

at vi har det jeg oplever bare og det er to ting jeg godt vil læse op

i umanerlig høj grad bliver skrevet om blandt andet gaver og politikere nogle af vores gode kollegaer i medierne

og det kan vi bare lade fare forbi

at sige at hvis der er noget jeg godt kan unde en der

yder tjeneste for landet som minister

ikke hvordan det hænger sammen for mange af dem

har nogle gode forhold at arbejde under om det er en flyvetur hvor man

en ordentlig stol i stedet for at være ødelagt når man kommer frem og skal holde et oplæg så må vi lige få perspektiverne på plads det er okay når man

andet oplæg man har holdt det har heller ikke noget at gøre med at

heddet noget andet det må man da gerne det skal bare være åbent vi skal kunne se hvem man har fået en gave af

tusind og seksten med den amerikanske ambassade jeg oplevede det som en udvalgsrejse

og få det registreret men det er jo så den amerikanske ambassade jeg har fortalt vidt og bredt om den

tur i debatten og alle mulige andre steder fordi jeg lærte en masse på forsvarsområdet og jeg en masse gode pointer med hjem er det forkert nej det synes jeg

få styr på men var det forkert at tage af sted skal vores politikere ikke have lov til ligesom andre har fortalt her at

bliver klogere og dygtigere jo det skal

i hvert fald men vi skal bare undgå at det kommer til at fylde debatten og at vi skyder på hinanden når der så er nogle der gør det og det lige

vi skal fortælle om hvilke bestyrelsesposter

så skulle det skrives ind i et excelark

det var åbent for alle nå rené har været

lego som jeg også fandt ud af jeg granskede min hjerne hvor jeg fik en lille kopi af det hvide hus

i avisen og hvis det er en lidt større ting hvis det meget større ting og det kan vikles ind i noget politik

sådan kan sås tvivl om deres habitus og deres etik og moral

er synd for både dem selv og for alle os andre herinde og ude i byrådene

her fra en kæmpe streg under hvorfor vi har stillet det her forslag det er ikke for at fostre politikerlede politikerleden

over tid men lige nu handler det bare om at vi bliver så gennemsigtige og transparente om vores forhold som overhovedet muligt

det skal blive en bureaukratisk løkke om halsen og uden at vi skal gå i for små sko

helt markant med hænder og ansigt og med handling at vi har et andet hverv og et andet ansvar end langt de fleste andre som folketingspolitikere skal vi simpelt hen være meget opmærksomme på

pas til skanderborgfestivalen fordi jeg har været nede og

pladser og fuldpas til hele festivalen men hvis reglerne er sådan i dag så er der i mine øjne intet galt i det etisk og moralsk

jeg får en fornuftig løn jeg synes ikke at

men vi får en fornuftig løn for at være herinde hvorfor skal

bliver jeg så meget klogere af at tage til skanderborgfestivalen de dage

de der mennesker på et lobbymøde det er sådan nogle ting som jeg godt kan forstå når man står uden for borgen og kigger herind at det er lidt svært både at acceptere og så

den har været sober og god

populistisk i forhold til

lidt bedre end de andre altså

det garanteret bare fordi vi har været her i kortere tid vi vil rigtig gerne blive rigtig dygtige og gode herinde men jeg tror ikke at det er fordi vi generelt er bedre end nogle af mine kollegaer herinde i folketinget

vil rigtig gerne have åbenheden transparensen det har jeg vist sagt en tre fire gange nu og så vil vi gerne gå videre med det her i en beretning hvis

ikke bliver et flertal det virker det ikke til lige nu

jo præciseres men allerbedst kunne det da være hvis vi fik nogle af vores dygtige konsulenter i

at lave noget og nu bruger jeg et ord igen som også kan misforstås når

udvalg under skatteudvalget

med sort arbejde hvor alle partierne gik sammen

vi fik hjælp til at komme med nogle rigtig gode konklusioner

i forhold til hvordan vi kan gøre det her til et endnu mere demokratisk sted måske skulle man kigge på gaver rejser

få nogle endnu klarere regler så man ikke finder ud af det for sent hvis man er ny herinde eller aldrig lige skænker en tanke

klynget op på avisforsiderne til skade for sig selv og faktisk også til hele tilliden til demokratiet når det sker selv om det var af et godt hjerte og man

at man bare gjorde noget for at hjælpe en eller anden organisation

selv for at få et bedre kendskab til hvordan vores forsvar fungerer ude i den store verden så tak for debatten og så håber

synes det er fuldstændig legitimt

og andre der gerne vil tilbyde sådan

og investerede en halv dag jeg kunne have brugt herinde

om demokratiet og det var spændende og det var godt men var det så en gave jeg ved det ikke og skal man

altså så er det alt for små sko til mig hele vores beslutningsforslag her er jo på mange måder alt for konkret i forhold til

skal tage stilling til herinde men jeg oplever bare at hvis vi ikke bliver meget konkrete

for at man helt trygt og godt kan invitere enten sin familie eller sig selv med på en eller en tur hvor man selv betaler for det hele

kroner som en slags løn for at gøre

jeg synes jo jeg får løn for

organisationer men jeg ville heller ikke være en idiot og ikke tage pengene når

til et godt formål et andet sted men så

løn for at gøre noget eller vederlag for at gøre noget det kan jo også være en en

få en debat om hvor meget man havde lyst til at blive politiker og som jeg sagde tidligere hvor meget man har lyst til at kippe med

når der går en forbi uanset om vedkommende er fra den ene eller den anden side af salen

være godt ligesom skolelæreren i gamle dage eller lægen hvor man bare vidste de der er dem der holder byen sammen

forhandlingen

forbrugerbeskyttelsen ved køb af elektroniske husholdningsprodukter regeringen arbejder generelt for et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og derfor har vi også sympati for intentionen bag forslaget overordnet set er det regeringens opfattelse at de gældende regler på det her område er gode og velfungerende

men for regeringen er det vigtigt at sikre en passende balance mellem på den ene side hensynet til forbrugerne og på den anden side hensynet til de erhvervsdrivende det er vigtigt at huske at jo flere krav der stilles til de erhvervsdrivende jo dyrere bliver produkterne og derfor vil det her i sidste ende ramme forbrugerne beslutningsforslaget lægger for det første op til at indføre et forbud mod såkaldt planlagt forældelse det er de situationer hvor en erhvervsdrivende bevidst designer sine produkter til at have en begrænset levetid hvis en erhvervsdrivende gør det

det være i strid med reglerne om god skik i markedsføringsloven der hører under erhvervsministerens område forbrugerombudsmanden der fører tilsyn med markedsføringsloven har oplyst at hun ikke har behandlet sager hvor en erhvervsdrivende bevidst har designet et produkt med en begrænset levetid det er derfor uklart om der overhovedet er et reelt problem på det her område for det andet foreslås det at indføre et forbud mod at erhvervsdrivende tager gebyrer for at undersøge et produkt inden for reklamationsperioden hvis en vare viser sig at lide af en mangel må den erhvervsdrivende ikke kræve et gebyr for undersøgelsen hvis den erhvervsdrivende på forhånd har oplyst forbrugeren om det er det derimod tilladt for en erhvervsdrivende at opkræve et gebyr hvis det ved undersøgelsen viser sig at varen ikke lider af en mangel som vil kunne gøres gældende mod den erhvervsdrivende det synes jeg sådan set er rimeligt nok hvis der i strid med lovgivningen

har oplyst at nævnet over de seneste ti år har behandlet fire og tredive klagesager på dette område nævnet har i de fleste sager vurderet at gebyret ikke på forhånd har været aftalt mellem parterne og at den erhvervsdrivende derfor ikke har været berettiget til at opkræve det forbrugeren vil herefter kunne få sine penge tilbage det foreslås for det tredje at forlænge reklamationsperioden i dag gælder der en to årig reklamationsfrist

den to årige reklamationsfrist er efter min opfattelse udtryk for en passende balance mellem på den ene side hensynet til de erhvervsdrivende og på den anden

hvis reklamationsfristen forlænges risikerer vi at stikke forbrugeren blår i øjnene da det bliver sværere for forbrugeren at bevise at der er noget galt med varen på købstidspunktet jo længere tid der er gået efter købet derudover må det forventes

reklamationsfristen vil indebære en risiko for

jeg har svært ved at se at det skulle være til gavn for forbrugerne for det fjerde foreslås det at pålægge producenterne at oplyse om produktets forventede levetid og at sikre at det er muligt at købe reservedele til produktet inden for denne periode en erhvervsdrivende er allerede i dag forpligtet til at oplyse forbrugeren om varens vigtigste egenskaber inden der indgås en aftale også i den her sammenhæng

huske på at jo flere krav vi stiller til den erhvervsdrivende jo dyrere må produkterne nødvendigvis blive sammenfattende mener regeringen altså at de regler vi har i dag giver et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og er udtryk for den rette balance mellem hensynet til forbrugeren

derfor finder regeringen ikke grundlag for at ændre

det her område altså både i forhold til produkter og reklamationsret

om ministeren mener at en vaskemaskine eksempelvis kun skal

rimeligt det vi har også i forhold til hvor mange regler

nogen idé i så kan man spørge er det rimeligt

den kan holde længere nu har jeg ikke ret meget forstand på vaskemaskiners holdbarhed men jeg har det sådan at hvis

købstidspunktet har været en fejl og man kan påvise det

elektriske apparater og hårde hvidevarer og kan se at over tid holder de markant

tid specielt vaskemaskiner er et et problem jeg

på to år på maskiner de fleste af os ville mene

ikke man kunne få ret meget ud af derfor synes jeg

vi skal finde den den rigtige balance jeg tror de fleste har en interesse i at der bliver talt godt om deres produkter

det er noget folk gerne vil købe

problem som ikke reelt er der som jeg også sagde i min tale kan det jo ikke dokumenteres

der vil øge forbrugernes rettigheder og stille skrappere krav

vi har længe talt for bedre forbrugerbeskyttelse og hilser derfor diskussionen velkommen

også enige i princippet om at vores samfund skal blive bedre til at

og som gør at verden producerer mere bæredygtigt og miljørigtigt noget som også er et punkt i socialdemokratiets nye grønne udspil socialdemokratiet

intentionerne i beslutningsforslaget men kan ikke stemme for det som det er fremsat

på nuværende tidspunkt ved at diskutere hele spektret af cirkulær økonomi og deleøkonomi som en del af en større aftale vi mener derfor at indholdet i dette beslutningsforslag bør tages op i forlængelse af denne aftale det er blandt andet vigtigt for os at man med dette forslag ikke stiller de danske forbrugere dårligere forslagsstillerne ønsker blandt andet et forbud mod planlagt forældelse af produkter et forbud mod undersøgelsesgebyrer og at forlænge reklamationsretten

at producenterne skal oplyse produkternes estimerede levetid socialdemokratiet har tidligere haft et ønske om at forlænge reklamationsretten ligesom vi også mener at det er godt at gøre krav på at producenterne skal oplyse om produktets forventede levetid men vi stemmer ikke for

det er et vigtigt emne som kræver en samlet og gennemarbejdet stillingtagen også til de juridiske problemstillinger som forslaget rejser vi deler som sagt til fulde forslagsstillernes intention og vil gerne indgå i en videre diskussion og arbejde

af vores centrum venstres beslutningsforslag men jeg vil

der hører bedre hjemme på eu niveau

det er ikke bare noget vi lige har fundet på og det er selvfølgelig også lavet på baggrund af forbrugerrådets og andres input

er meget af det som vi synes er rigtig positivt men som jeg tror

nogle af vores vores erhvervsordførere så derfor

finde fælles fodslag omkring

nogle forslag jo også kan bære ind når regeringsmagten forhåbentlig skifter så vi ligesom lover hinanden at det her er noget vi vil gøre noget

forslag om at forlænge reklamationsretten til henholdsvis tre og fem år afhængig af produkt

en del af en anden større aftale og umiddelbart er positive over for det og når der bliver sagt at

er for det så tror jeg også det er let at finde nogle organisationer som kunne være imod

i en lang række sager på området til første punkt om planlagt forældelse

problemstilling selv om planlagt forældelse ikke er et nyt fænomen planlagt forældelse har eksisteret som markedsfænomen siden nitten tyve hvor et firma i usa der producerede lyspærer fandt ud af at de kunne fordoble omsætningen ved at lade pæren gå i stykker efter at den havde brændt i tusind timer i stedet for to tusind timer nogle vil påstå at den teknologiske udvikling har løst det problem fordi lyskilder i dag kan brænde

titusind timer men den teknologiske udvikling er kun en del af problemet i en tid hvor internationale virksomheder ejer store dele af et bestemt markedssegment bliver et fænomen som planlagt forældelse et mere og mere udbredt fænomen og det kan skyldes at store internationale virksomheder skaber monopollignende situationer med det resultat at virksomheden kan diktere nogle forhold eller nogle vilkår for produktet

med med bekymring fordi det kan være et moderne symptom på monopollignende tilstande inden for en branche

som et andet eksempel på planlagt design der har til formål at øge omsætningen

en virksomhed i det konkrete tilfælde på bekostning af miljøet og her er jeg inde på sfs pointe om at det er nødvendigt at vi hele tiden bliver bedre til at genbruge fordi råvarer bliver dyrere og dyrere og fordi der ikke er uudtømmelige ressourcer planlagt forældelse

problem fordi det går stik imod den erkendelse jeg mener at vi bør forholde os politisk til et fænomen som planlagt forældelse og ser frem til at vi kan drøfte det videre i udvalget med hensyn til de næste punkter punkt to og tre der handler om at forbyde virksomheder at tage et gebyr

for undersøgelse af produkter inden for reklamationsperioden og en forlængelse af reklamationsperioden har jeg læst at man har forsøgt

et lignende lovforslag i frankrig i to tusind og femten

noget vi kan drøfte i udvalget så var udfordringen at frankrig kun ville indføre reglerne for franske virksomheder og dermed så producenter af

vaskemaskiner i tredjelande deres snit til at sælge vaskemaskiner til dumpingpriser således at de franske producenter blev udkonkurreret på deres egen hjemmebane jeg rejser problemstillingen

fordi vi har set tilsvarende handelsstrategi i forhold produkter som stål og aluminium hvor eu har været nødt til at indføre told på kinesisk aluminium og stål for at forhindre at det europæiske marked bliver oversvømmet med billigt stål og aluminium jeg ved ikke om lovforslaget nogen sinde blev gennemført i frankrig

vi kunne inddrage nogle erfaringer fra andre eu medlemslande og det kan sagtens tænkes at man har fundet en løsning på problemet som dansk

forventede levetid og at sikre at det er muligt at købe reservedele til produktet

et helt lager af reservedele for produkter

har en levetid på på ti år og som

også forpligtet til at oplyse forbrugerne om varens vigtigste egenskaber inden der indgås et køb

sammenhæng skal vi også huske på at jo flere krav vi stiller til de erhvervsdrivende jo dyrere

at der er mange gode elementer i beslutningsforslaget som vi

tage en politisk debat om videre i udvalget og jeg synes måske at et af værktøjerne i den politiske redskabskasse hvis man kan sige

kunne være at vi blev lidt bedre til at retsforfølge de virksomheder der bevidst snyder med de regler som vi har i dag i stedet for at pålægge alle erhvervsdrivende flere regler

i den grad forøge forbrugerrettighederne

fra det danske marked der ikke overholder reglerne

bliver der ikke ført tilstrækkelig kontrol med tyrkisk producerede varer det kan være sukker og slik der indføres til danmark og jeg tror måske det

blive nødt til at se på det så overordnet

vi kan blive enige om nogle af elementerne i beslutningsforslaget

kan ikke stemme for beslutningsforslaget i sin helhed som det foreligger

oplyst hvor længe et produkt forventes at

og hvor længe der vil være reservedele til rådighed og så kan

selv om de kunne være blevet repareret fordi der ikke fandtes reservedele

noget sjusk at smide gode produkter ud fordi man ikke kan få en eller anden lillebitte

jeg

elektriske apparater uden

om der skal indføres et forbud mod at producenter bevidst designer produkterne til begrænset levetid

jo mange forskellige ting vi har fat i her

det vil sige forbyde elektriske apparater

sige hænger det sådan sammen at laver man noget skidt

det kommer som som lidt af et chok for mig at der skulle være så stor en erhvervsmæssig aktivitet i at lave noget der bryder sammen efter en vis periode jeg tror altså at markedet

have en dårligere forretning ud af det så jeg mener egentlig ikke

begrundelse for yderligere regulering lad mig så lige sige

i en retsløs situation på det her område der gælder forbrugerkøbsregler

udløse både erstatning omlevering og mange andre skrækkelige ting så jeg mener ikke at der er behov for for yderligere yderligere tiltag for at begrænse den aktivitet som forslagsstillerne her gør gældende

om gebyr for reklamationsundersøgelser må jeg henvise til det justitsministeren allerede har redegjort for er der tale om

tage gebyrer og var der ikke hold i det man kom med altså var der ikke noget i vejen

tage et gebyr det sidste er jo nærmest en nødvendighed for ellers

bliver jo bare gratis i første omgang men

flere andre talere har været inde på der er kun én til at betale gildet og det er forbrugeren så varen vil alt andet lige blive dyrere så taler

forlænge reklamationsperioden

det er sådan i dag at det er forbrugeren der skal bevise at der

på leveringstidspunktet

meget rart at have en reklamationsperiode på fem år eller sådan noget

det bliver sådan en lovgivning på det her område der ikke rigtig får nogen betydning det der derimod har betydning er jo at bevisbyrden ligesom er vendt de første seks måneder sådan at er der

så har sælgeren bevisbyrden for at fejlen ikke var til stede på købstidspunktet altså formodningen er

producenten at oplyse om produktets levetid og det har jeg

i nogle typer af handler

rart nok lige at vide hvor længe det kan holde og så meget desto mere hvis man betaler meget meget mere for den pågældende genstand så på det område kan jeg umiddelbart have en vis sympati for forslaget men ikke rigtig overskue konsekvenserne det

eller til men jeg kan oplyse at at dansk erhverv i hvert fald er optaget af det her forslag og de synes det er en dårlig idé

nogle nogle byrder jeg synes at vores opgave herinde er at finde den rette balance imellem virksomhederne og

forbrugerne men egentlig også naturen

han ser et stort potentiale i en cirkulær økonomi

de fordi vi har fordoblet

elektronikaffald vi lever i en brug og smid væk kultur

er imellem erhvervslivet og forbrugerne er der noget sted hvor vi godt kan kræve lidt mere så vi ikke

sjældent at en forslagsstiller som som begrundelse for at det er et godt forslag henviser til at nogen synes det er et dårligt forslag

hvad der nærmere har bevæget dansk erhverv til at have den mening om forslaget som de har jeg har redegjort for hvad venstres mening

er jamen jeg har fuld forståelse for forslagsstillerens bemærkninger og henvisning henvisning til min kollega esben lunde larsens bemærkninger ja det har han da fuldstændig ret i men om tingene ligesom skal rettes op på den her måde

kunne jeg godt tvivle lidt på i hvert fald i den

i sig selv er en god idé at pålægge erhvervslivet byrder men lige

altså på visse områder et nulsumsspil i forhold til forbrugerrettigheder og erhvervsliv og vi synes ikke balancen

jo flere forbrugerbeskyttende regler der kommer

jo mere overbeskyttelse vi indfører

være rigtigt at der er et marked der bliver påvirket på den her måde

har en forretning i at lave den her planlagte forældelse i den kaliber som det bliver anført hvad den tvivl

flere artikler som jeg har kigget igennem viser at det

blive forældet meget meget hurtigt softwareopdateringer der inden for et år eller halvandet

i udvalgsarbejdet at det er rigtigt

planlagt forældelse af en meget meget stor kaliber eksempelvis på

være en god forretning at lave noget der bryder sammen

man kan jo blive overrasket hver dag hvis det er sådan som som det bliver beskrevet og i det omfang det bliver beskrevet jamen så synes jeg da vi skal se på det men om vi lige nøjagtig skal se på det på den måde

som er beskrevet her det ved jeg nu ikke men

henviser til sidst i forslaget selvfølgelig skal skal vi da gøre det

går ud og sælger noget uden at fortælle folk at det bryder sammen som jeg kan forstå det bliver angivet at det sker i det omfang det sker

at dens levetid er normal det er jo en normalt tilsikret ting

differentieret reklamationsret

inddele produkterne i nogle kategorier men at der måske også

et konkurrenceparameter i at få sine produkter

vores produkter er så gode at vi er sikre på at de godt

se

konkurrere på pris men at der simpelt hen ikke være

internettet florerer der mange konspirationsteorier en konspirationsteori handler om at verdens største elektronikproducenter

andet tidspunkt holdt et hemmeligt møde

kan man godt frygte at sf er blevet ramt af en sådan teori

helt enig i at vi selvfølgelig hele tiden skal se på hvordan vi styrker forbrugernes rettigheder men helt ærligt det her

er at gå for vidt det er at pålægge erhvervslivet for store byrder hvis de ikke længere må opkræve gebyr for at undersøge et defekt produkt eller hvis man pålægger producenterne at oplyse

om et produkts forventede levetid den ekstraregning som det jo vil medføre kan kun skubbes ét sted hen og det er til forbrugerne i form af højere priser

ikke afvise at der også i elektronikbranchen findes brodne kar det gør der i de fleste brancher men at indføre den her regulering altså bredt set som

sf foreslår her mener jeg er at gå for vidt så hellere se på hvordan man slår ned mere præcist i forhold til de steder

hvor den adfærd som forslagsstillerne beskriver

foregå foregå endelig mener vi også at den reklamationsfrist som vi har

i dag på de to år er udtryk for en meget god balance mellem forbrugerbeskyttelsen på den ene side

dermed også forbrugernes interesser på den anden side og på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

inspireret af konspirationsteorier på nettet synes jeg

hen er så usagligt specielt når det er et beslutningsforslag der har elementer i sig fra regeringens eget udvalg om cirkulær økonomi fra ingeniørforeningen ida

forbrugerrådet tænk og mange andre

nabolande og lande vi sammenligner os med gør

simpelt hen useriøst at diskutere på den måde

sige at man er imod det fordi

vi synes bare ikke i dag at balancen er til stede i forhold til

er rettigheder og forpligtelser i forhold til til forbrugerne og vi synes at det er absurd at have en reklamationsperiode på to år når det kommer til produkter som eksempelvis hårde hvidevarer køleskabe og så videre det var mere en kommentar men jeg synes

en passioneret debat om emnet

med på at jeg indledte min tale med er jeg

men lad os da så for pokker prøve at løse det

belastende altså byrdetung regulering ud over en hel branche som kun sender regningen et sted hen og det ved vi jo godt nemlig til forbrugerne

at være lidt mere præcise i forhold til dem hvor der faktisk kan være noget at komme efter i stedet for at smøre marmeladen tykt ud og straffe alle

konspirationshjørner af internettet

har en lovgivning og det gør at når

rejser sig en stor debat i hele verden om

for eksempel appletelefoner og batterilevetid så kan man gå ind og kigge på

som apple siger at man forringer batteriet for at

kan man kun have hvis man har lovgivning på området

have og jeg tror måske egentlig også

eftertanke at elementer af det her lovforslag vil være

udløbstider eller planlagt defekt på for eksempel elektroniske produkter jo det synes jeg er en rigtig god idé og noget af det som jo er en positiv gevinst ved digitaliseringen

fora på internettet er jo faktisk at sådan

levetid end det man berettiget kan forvente

debatteret rigtig flittigt på internettet og det tror jeg i virkeligheden er forbrugernes allerstærkeste våben i forhold til underlødige

man kan forvente det betyder ikke at vi aldrig skal regulere noget som helst men det er bare for at sige at debatten

haft debatten men jeg mener netop at det planter forestillingen om at det

er rigtigt om det så er er

her fra sf eller

en oplevelse af at når det bliver sidestillet med de debatter der kan køre i nogle

ret substantielle foreninger bag

så at ordføreren faktisk ikke mener at der er de problemer som

ikke dokumenteret at det findes og jeg har det bare generelt som jeg synes vi skal lave lovgivning på baggrund af viden og ikke på baggrund af noget

vil jeg have den principielle stillingtagen til det at vi

hvor problemet er i stedet for at smøre meget byrdetung regulering

vil medføre én konsekvens nemlig

produkterne bliver dyrere for forbrugerne

der være alle mulige gode grunde til det men jeg tror faktisk at der er empiri og viden om at det her

betragtning om at det skal gøre noget ved generelt men kun slå ned når det sker men virker det

slå ned når det sker med måske fem års forsinkelse hvis man går

de her store organisationer måske er det godt at være

tre steder i verden man kan gå ind og gøre noget ved det her internationalt er det ikke et meget

vi på at den store forandring sker problemerne er her jo

kan ikke rigtig høre at ordføreren anerkender at det er

er et problem og der findes helt sikkert også brodne kar i den her branche ligesom der gør i de fleste andre brancher der fungerer på kommercielle vilkår sådan er det men jeg vil bare fastholde at når vi lovgiver gør vi det på baggrund af viden og ikke på baggrund af noget vi tror i forhold til

til den her branche

skal bruge lovgivning til at sende signaler og jeg har også den bekymring

som parlament som lovgivende forsamling hele tiden være to skridt efter branchen

i forhold til det her det smartere end os derfor tror jeg i virkeligheden at forbrugernes reelle beskyttelse altså forbrugernes reelle mulighed for at have hånd i hanke

er det som jeg sagde tidligere nemlig at at det dårlige budskab de dårlige erfaringer

har lyst til at købe et fupprodukt som

man kan læse på internettet rigtig mange andre borgere har haft dårlige erfaringer

vaskemaskine for eksempel blive to fem øre dyrere jeg tror at den ville blive noget dyrere

undersøge om et produkt er defekt er det så et carte blanche til at hver gang man synes at ens vaskemaskine ikke har vasket rent nok

i meromkostning for et produkt for eksempel

helt holder men hvis spørgeren

problemet måtte opstå hvorimod spørgeren er tilhænger af

sige at straffe hele branchen også dem der faktisk leverer lødige produkter og behandler

i et par af mine spørgsmål at det er et glimrende forslag

sf er kommet med så vi er for da jeg første gang hørte om det for et par uger siden tror jeg

var min bekymring om det her overhovedet var noget vi kunne tage stilling til herhjemme og om det nyttede noget

så går ud og bliver et foregangsland om muligt på det område hvor vi gerne vil have at det bliver internationalt

er gode alle fire og vi har

en dialog med liberal alliances ordfører om lige før hvorvidt jeg har ret

ordet konspirationsteori

hælder vi det ud i verdenshavene med plast og med

konspirationsteori jeg tror det var en

positiv skråstreg humoristisk bemærkning fra ordføreren men det er sådan

beslutningsforslag her i salen og det hørte

en grund til at man kommer herind jeg var selv tidligere på dagen oppe med et beslutningsforslag der ikke var lige så nagelfast i gennembearbejdningen som det vi ser her fra sf

ret indlysende at vi godt ville belyse noget om

gaver som politiker og hvordan man måske ikke skulle gøre det

ikke fordi forslaget ikke er gennemarbejdet at man ikke kan

er uenig her er det godt nok vigtigt at vi får fortalt her i salen og i resten af landet at der er noget om det her at der er noget om snakken og hvis vi gerne vil have en grøn omstilling og

er det jo her vi skal vedtage det så kan det ikke nytte noget at

sætter vores lid til at der er debatfora på nettet hvor man nok skal

råbe så højt at markedet efterfølgende regulerer

vi taler om som en af dem jeg bruger masser af appleprodukter er vild med apples design og funktionalitet

de samme konkurrenceparametre så så summa summarum

her debat seriøst virksomhederne går ikke ud og gør det her for deres blå øjnes skyld

eller brugte pengene selv det kommer an på etik og moral og hvad man er sat i verden for

jo være fordi vi går ind og siger til dem prøv at høre det her skal i vi vil ikke acceptere at i sælger hvidevarer der stopper med at fungere efter to tre år

ingen mening så fuldstændig opbakning til

gøre det mere lukrativt for dem der reparerer

forskellige fradrag kigge på hvordan servicen bliver leveret vi skal altså også være villige til at investere i at få

komme lige ind i vores hverdag så lad os kigge på hvordan vi kan få dem der reparerer vores produkter til at gøre det bedre og billigere og mere smidigt for os og så er

ord som konspirationsteori og så videre frem for mig

miljø med som en del af ligningen

også arbejdspladser i at reparere nogle af de her ting

jeg er på det hold der mener at det her er ideologi men det også utrolig vigtigt politisk at have modet til at gå

at produkter skal holde længere det gælder ikke mindst de elektriske apparater som har en høj miljøbelastning længere holdbarhed for produkter og bedre mulighed for reparation er en central del af cirkulær økonomi det er bedre at undgå affald end at bruge energi på at behandle affald

det følger af affaldshierarkiet som for mig er et nyt ord jeg har lært til dagens anledning modsat af hvad mange tror er

flere andre lande har strammere krav end danmark og det kunne være interessant at se på nogle af de erfaringer for at finde en model der virker og passer til danske forhold og som sikrer reelle miljøgevinster men grundlæggende for alle delelementer af forslaget er det selvfølgelig bedst at det reguleres på eu niveau

gå foran på nationalt plan

punkt handler om planlagt forældelse

kan være lovligt at planlægge at et produkt skal gå i stykker men vi kan

godt se at der er produkter som

kort tid for eksempel ens telefon som i hvert fald bliver langsom

vi skal selvfølgelig holde os for øje at det nogle gange er forbrugerne som ønsker at udskifte for eksempel fordi man

den gamle telefon ikke længere lever op til ens krav

vi er helt enige i intentionen men tænker at det bør løftes til europæisk niveau hvor danmark arbejde benhårdt for at få det indført nogle virksomheder vil måske gå uden om danmark hvis vi går alene hvis vi går sammen med eu er vi stærkere

alene uden at komme i

vi synes det går for langsomt på europæisk niveau det andet punkt handler om at forbyde virksomheder

et gebyr for undersøgelse af produkter inden for reklamationsperioden det kan vi fuldt støtte op om

stopper med at reparere hvis det risikerer at koste penge tredje punkt handler om at forlænge reklamationsperioden

kan vi ikke se hvad problemet skulle være i danmark vi håber at man kan undersøge status i andre lande og indsamle nogle erfaringer

hurtigt til en diskussion af hvor lang reklamationsretten så skal være måske kan man koble det sammen med

handler om forventet levetid så reklamationsretten var en vis procentdel af den forventede levetid dermed skulle producenter også til at konkurrere på

at oplyse om produktets estimerede levetid og sikre at reservedele til produktet kan erhverves i den periode

meget positive over for at producenter skal oplyse den estimerede levetid det vil give et incitament til at konkurrere på levetid og ikke bare pris

med at fremskaffe reservedele det har andre været inde på men det bør vi undersøge

nærmere vi er i hvert fald overordnet set positive selvfølgelig ville vi foretrække at det lå på europæisk niveau men nogle gange bevæger europa sig bare ikke hurtigt nok og så har man et ansvar for at gå foran især når man er et land som danmark som gerne vil se sig selv som en grøn førernation og det er åbenbart ikke længere kun venstre side

at se os som sådan så her

og cirkulær økonomi i danmark lad mig starte med at understrege at vi i danmark har et af verdens bedste regelsæt når det gælder forbrugerbeskyttelse regler om genbrug og holdbarhed vi kan selvfølgelig altid gøre det bedre i det konservative folkeparti er det vigtigt for os at forbrugsvarer bliver produceret på en forsvarlig måde har en vis kvalitet og at forbrugerens rettigheder er sikret derfor har vi også sympati for intentionen bag sfs

men når vi skal udvikle de her regler

skal vi ramme en balance mellem hensynet til forbrugeren og hensynet til

spørgsmålet er om de foreslåede initiativer hjælper forbrugeren

vi skal også huske på at vi også har et ansvar for at omkostningerne ikke bliver for store for store de vil i sidste ende komme til at ramme forbrugeren

for det første ønsker sf at gøre noget ved planlagt forældelse det gælder især forbrugerelektronik nogle mener at virksomhederne bevidst designer deres produkter til at gå i stykker efter et vist antal år det kan ikke afvises men vi kender ikke omfanget af dette problem sf ønsker at indføre

skulle dette være et problem

det et problem der vedrører store internationale virksomheder hvis vi indfører et forbud i danmark vil vi blot få et dårligere udvalg og indføre omkostninger for erhvervsdrivende

sf ønsker også at indføre forbud mod gebyrer i reklamationssager reglerne er i dag sådan at

forbrugeren finde en mangel ved produktet som kan gøres gældende over for producenten så må der ikke tages gebyr til gengæld skal forbrugeren selv betale for undersøgelsen hvis det viser sig at der ikke mangler noget ved produktet det synes vi sådan set er rimeligt nok sf ønsker for det tredje at forlænge reklamationsperioden fra de nuværende to år det er sådan i dag at hvis man skal gøre reklamation

skal man påvise at produktet har haft en mangel fra købstidspunktet det bliver da kun sværere at bevisføre efter tre fire fem eller seks år de nuværende to år er efter vores opfattelse en passende reklamationsperiode og det kommer ikke til at have de store fordele for forbrugeren at perioden er længere

sf ønsker er at producenter og erhvervsdrivende er forpligtet til at oplyse om produktets levetid forud for et køb men det er sådan set allerede gældende i dag sælger har pligt til at oplyse om produktets vigtigste egenskaber inden købet så alt i alt har vi stor sympati for sfs intention med forslaget men vi mener at de gældende regler giver nok beskyttelse af forbrugeren og derfor kan vi ikke bakke op om

et problem at vi kan se at mængden af elektronikaffald er fordoblet på få

altså at mineraler ressourcer metaller og alt muligt

ikke bliver genanvendt på en ordentlig måde at

problem i forhold til vores ressourcer

men det i højere grad være på service opdateringer og så videre i stedet for at vi skal skifte alt det her hardware ud

reparere det eksisterende men har det noget med

virksomheden designer dem til at de ikke skal repareres efter et vist antal år

så det har ikke i alle tilfælde noget at gøre med at det er

konservative desværre heller ikke støttede

energi eller miljøgevinst ved at skifte det ud det kan

jo godt være hvis man har et ældgammelt køleskab kan

men det er rigtigt at der skal mange ting til før det giver mere økonomisk mening det er jo vi prøver at fremsætte de her

og vi kan mødes om intentionerne vi har jo stor

omfang i forhold til

håndværkere og de erhvervsdrivende det er jo private virksomheder som

kan diktere en bestemt pris

så er vi kommet til ordføreren for forslagsstillerne fru lisbeth bech poulsen socialistisk folkeparti

vil egentlig også lidt undskylde for at det er

på justitsministeriets ressort jeg er lige så forbavset over det som nogle

ikke kan lide vores justitsminister jeg er bare selv

når vi nu har en justitsminister

det her forslag hvor jeg

faktisk på et tidspunkt overvejede om det ene forslag overhovedet skulle have været med her eller om det ikke hørte bedre hjemme på eu niveau nemlig

visse firmaer og virksomheder fordi

dårlig måde så at sige

kan se at vi dumper meget mere faktisk dobbelt så meget elektronikaffald som bare for

år siden vi har en række husholdningsmaskiner

lige så ofte som man køber nyt tøj altså en vaskemaskine skal bare virke og når man har købt den

har man selvfølgelig en formodning om at den også kan holde

det tyske indenrigsministerium lavet sådan en undersøgelse af det her og kan

et lille marked at specielt hårde hvidevarer holder i kortere og kortere

jeg får tit at vide når jeg diskuterer det her med nogle der er kritiske

at man vil stoppe al innovation hvis det her kommer igennem fordi nye produkter

det er jeg fuldstændig enig i at der skal

har vi måske ikke brug for at der er så meget disruption inde over at vi behøver at skifte dem ud hvert andet

smarte produkter smart cities smarte hjem alt muligt hvor det der egentlig er vigtigt er indmaden

ressourcekrævende så giver det jo mere mening at prøve at sige til erhvervslivet

selvfølgelig skal i kunne tjene penge er altså opdateringer af service af indmaden af softwaren i den og så giver det altså ikke mening at fordi

skifte hele hardwaren ud at vi skal skifte hele køleskabet

når det sagtens kan designes bedre for de samme

hvor den nye forretningsmodel er at man tjener penge på service på

af software på at tilbyde nye elektroniske produkter

en borgerlig regering at man kunne sige

andre økonomiske fordele til gengæld

bliver vi simpelt hen nødt til at få reduceret

at vi ville skulle bruge adskillige jordkloder hvis hele verden opførte

indrette vores forbrug på en anden måde det betyder ikke at vi skal tilbage til stenalderen det betyder at det vi skal

i højere grad bliver immaterielt

hvis man overfører nogle byrder til erhvervslivet bliver prisen hældt over på

lige så gammelt som metusalem hver eneste gang vi nogen sinde i historien har indført forbrugerbeskyttelse

er det nogle gange et nulsumsspil og det betyder at erhvervslivet eller andre skal påtage sig nogle ting og det kommer så over til forbrugerne

ville finde et naturligt lavt leje

det er lidt spøjst at vi i danmark når vi nu tit gerne vil

perioder for reklamationsretten

levetid for et produkt

derfor giver det også kun mening at producenten og

nærmest uforbeholdne opbakning til forslaget

arbejde med cirkulær økonomi i et udspil ja det er rigtig godt

df for mange positive

men det handler også om forbrugerbeskyttelse og jeg er fuldstændig enig i nogle af de kommentarer

bliver bliver ringe eller dårligere

ud over derfor ser jeg egentlig lidt optimistisk på at vi kan lave et udvalgsarbejde hvor vi på en eller anden måde kan komme videre ad den her vej ikke nødvendigvis præcis som

ser ud men i hvert fald med nogle af elementerne i det så det synes jeg har været

fået markant bedre forbrugerbeskyttelse i danmark blandt andet

men også fordi vi har organisationer og en vagthund

holder øje med om priserne

der går i stykker efter tre år

sparet nogle penge hvis man havde betalt en lillebitte smule mere

der var flere af mine kollegaer fra de andre partier der var inde på

en forretningsmodel i at man bare skal købe en masse billigt skidt hele tiden og på sigt

ordfører på det økonomiske område

nødvendigvis er sund økonomisk fornuft

i de debatter som fru lisbeth bech poulsen og jeg

kreditkort og betalingskort realkredit bidragssatsstigninger

dækker sig ind med nye typer af indtægter

hvis man bliver pålagt andre ting når nu sf bruger det som argument i alle de andre typer af spørgsmål i erhvervsøjemed

i den her debat hvor det drejer sig om vaskemaskiner negligerer selv

gebyrskruer og alle de her ting som vi fra sfs

og det er jo mangel på lovgivning

der har gjort at banker og realkreditinstitutter har hævet deres gebyrer og deres priser konkurrencestyrelsen siger det klokkeklart det

en ramme som vi kan indrette på forskellige måder med konkurrencelovgivning med håndhævelse af privat ejendomsret og alt muligt andet

er af hensyn til erhvervslivet og noget af hensyn til forbrugerne og her synes vi ikke at den balance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

cigaretter forslagsstillerne og jeg er helt enige om at der skal sættes hårdt ind over for ulovligheder som eksempelvis smugling af cigaretter det er helt afgørende for at bekæmpe den her form for kriminalitet at politiet har et godt og tæt samarbejde med skat og det er også tilfældet i dag både politiet og skat mener således at myndighederne har de redskaber og den lovgivning der skal til for at bekæmpe den her form for kriminalitet forslagsstillerne ønsker en specifik lovgivning med skærpede straffe på området som minimum ønsker man at der skal kunne udskrives en straksbøde

området har tidligere været drøftet

samråd og i forbindelse med sidste års forhandlinger om bandepakke

at straffen for indsmugling af cigaretter er høj sammenlignet med andre punktafgiftspligtige varer sanktionen udmåles i udgangspunktet som en frihedsstraf ved sager på over femtentusind kroner ved erhvervsmæssig indsmugling

når det er private der indsmugler det sker som følge af reglerne på skatteministeriets område ved sager under disse grænser er straffen bøde bøden for indsmugling af cigaretter beregnes

der skal afregnes told og afgift hvis cigaretterne kommer fra tredjelande hvis cigaretterne er legalt produceret og købt i et eu land skal der betales den danske afgift skat kan udstede et bødeforelæg på stedet og tilbageholde varerne som sikkerhed for betaling det er altså muligt at medtage varerne hvis det skyldige beløb betales på stedet jeg formoder at det er det forslagsstillerne tænker på med straksbøde i beslaglæggelsesøjeblikket sker der overtrædelse af told og skattelovgivningen af særlig grov karakter er det straffelovens regler der gælder og her kan man straffes med fængsel indtil otte år politiet har desuden gode muligheder for at efterforske den her form for kriminalitet efter reglerne i tobaksafgiftsloven kan politiet foretage ransagning i forbindelse med efterforskning af sager om indsmugling af cigaretter desuden kan der foretages en række tvangsindgreb eksempelvis varetægtsfængsling og beslaglæggelse

er en klar og specifik lovgivning med relativt hårde straffe derfor mener regeringen ikke at der er behov for den del af beslutningsforslaget der vedrører specifik lovgivning med skærpede straffe så er der den del af forslaget der vedrører en selvstændig gerningskode i polsas rigspolitiet har oplyst at de i dag registrerer sager på området ved brug af tre forskellige gerningskoder som ikke specifikt vedrører cigaretter politiet vil fremadrettet

kunne knytte én søgenøgle til disse tre gerningskoder for bedre at kunne identificere de sager der vedrører illegal handel med og smugling af cigaretter

identificere sager på tværs af gerningskoder og det vil give et hurtigere og bedre overblik over kriminalitetsområdet jeg vil derfor bede politiet gå videre

at oprette denne søgenøgle endelig er der den del af forslaget der vedrører en særlig taskforce

myndighederne imellem på området både nationalt og internationalt det gælder særlig mellem politiet og skat hvor samarbejdet blandt andet foregår ved koordinering af indsatser udveksling af oplysninger og assistanceydelser dette samarbejde vil også fremover være et væsentligt led i politiets bekæmpelse af indsmugling af cigaretter politiet arbejder desuden med tobaksindustrien om blandt andet udveksling af oplysninger af betydning for politiets indsats rigspolitiet oplyser desuden at der er relativt få sager om illegal illegal handel med og smugling af cigaretter og at organiseringsgraden bag denne form for kriminalitet er sparsom omfanget af illegal handel med og smugling af cigaretter udgør en meget lille del af det samlede forbrug af cigaretter i danmark

det ulovlige cigaretforbrug i danmark er på det laveste niveau siden to tusind og syv og det er i øvrigt meget lavt i forhold til det øvrige europa disse oplysninger fremgår blandt andet af den analyse af cigaretsmugling i danmark som rigspolitiet og skat på baggrund af bandepakke

netop har udarbejdet i samarbejde og som har resulteret i en række anbefalinger på området der skal blandt andet ske en mere systematisk og ensrettet registrering hos skat

beslag af ulovlig tobak og der skal være et endnu stærkere samarbejde på området mellem myndighederne det fremgår desuden af analysen at der ikke kan identificeres en entydig relation mellem den ulovlige handel med tobak og bandemiljøet regeringen er på den baggrund enig i at der skal være et stærkt samarbejde mellem myndighederne på det her område men regeringen er skeptisk over for om det er mest hensigtsmæssigt at det foregår i regi af en ny taskforce når vi nu ser på baggrunden og ser på hvad undersøgelse har vist det er også noget der understøttes af rigspolitiet og

og stort problem ikke mindst fordi salget af smuglercigaretter er en stor indtægtskilde for banderne

acceptere og det skal vi heller ikke acceptere vi ønsker at bekæmpe banderne og så er vi også nødt til at slå hårdt ned på de steder hvor banderne rammes på økonomien den illegale handel med smuglercigaretter pumper penge ind i bandemiljøet penge som ellers kunne være havnet i den danske statskasse penge som kunne være gået til velfærd eller andet som kommer lovlydige borgere til gode

det forslag har vi tidligere bakket op om og det gør vi igen

lovmæssigt at oprette særlige koder i polsas på den måde kan politiet kortlægge problemets omfang som vi i dag stort set ikke har et overblik over det er vigtigt at politiet kan følge med i udviklingen omkring smuglercigaretter ellers kan det være svært at afgøre hvornår indsatser hjælper og hvornår de ikke gør derfor støtter

om at oprette en særlig kode for smuglercigaretter smuglercigaretter er skadelige vores samfund myndighederne kan ikke kontrollere indholdet statens pengekasse bliver snydt for afgifter og bandemiljøet fodres med penge det skal stoppes derfor

illegale cigaretter en særskilt lovgivning på området og mulighed for at give politi og skat bedre rammer for at efterforske og afdække illegal handel her lad mig sige om de skærpede straffe

være proportionalitet i straffen

det vel på sin plads lige at dvæle lidt ved hvordan

indsmugling af cigaretter

et beløb der kan løbe op i femtentusind kroner

skatter og afgifter ja så

afgiften det er klart det er vist nok ikke meget anderledes end det er

den almindelige indkomstskat hvis man snyder der bortset fra at grænsen er helt anderledes for her er grænsen femtentusind kroner snyder man for over femtentusind

en fængselsstraf der skal vi langt højere når vi taler om indkomstskat så man kan i hvert fald sige på det her område har strenge straffe og det er ikke bare en fængselsstraf vi har hjemmel til at give otte års fængsel for de alvorligste tilfælde her

en tand mere på straffeskruen i den her situation det mener jeg egentlig ikke jeg mener derimod at

kan kigge på normalstraffen vi har jo et besynderligt system i kongeriget danmark hvor folketinget vedtager nogle strafferammer

opererer med noget fuldstændig anderledes

en tredjedel en fjerdedel eller en femtedel af straffen for de alvorligste forbrydelser uagtet at den pågældende forbrydelse måske har været alvorlig nok der er noget vi på længere sigt skal se på her i folketinget altså forholdet mellem de udmålte straffe og de strafferammer

der er efter venstres opfattelse

proportionale straffe på området og ovenikøbet hårdere straffe end tilfældet er på mange andre områder

vi kigger på den del af forslaget hvor der også nævnes at der skal kunne gives en straksbøde på stedet

kan lade sig gøre i dag hvis ikke det kan lade sig gøre

i hvert fald venstres klare støtte

man skal blive taget med smuglercigaretter

ikke bare personen men også

for så vidt angår effekterne bliver de forhåbentlig ikke udleveret før bøden er betalt hvis ikke det er sådan

tvivl om det andet element man taler om er at der skal ændres på koderne i polsas

at det system giver et retvisende billede jeg kan ikke forestille mig

forslaget

skrive at der er fem mand der skal flyttes fra et skrivebord til et andet skrivebord

de skal tage sig af den her sag i stedet for at kalde det en taskforce

en eller anden amerikansk

så længe der er lige mange ansatte at tage

jævnfør det justitsministeren sagde så tror jeg ikke der er grundlag for nogen

burde være både midler og straffe

udfordringen er dels at vi ikke får de valide registreringer puttet ind de rigtige steder i vores systemer

af de indberetninger der kommer fra skat så

de rigtig gode strafferammer hvor vi kan komme efter

altså hvis man kigger på tallene

eus kontor for bedrageribekæmpelse

mod hver tiende cigaret der handles inden for eus grænser er en såkaldt ulovlig cigaret enten en der er gået uden om afgifter eller en der er produceret på en illegal kopifabrik

kina eller andre steder sågar også i eu lande bliver der produceret kopicigaretter anerkender venstres ordfører ikke at

lykkes og ikke kommer i mål med at komme efter

i en ekstremt presset situation så det fænomen spørgeren

bare et fænomen der gælder omkring cigaretter

ikke været det politi der skulle til for at holde den samme kontrol som i gamle dage det gælder

indbrud hælerivarer og så videre

så ja jeg er enig med forslagsstillerne i at vi

ikke og det skal vi arbejde på nu kommer

det har de gjort i de senere måneder

og terrorhandlinger og lignende

vidt omfang været årsag til at politiet har været presset

svært ved at se hvad det her med grænsekontrol

i dagens anledning for ligesom at

grænsekontrollen der er årsag til at vi ikke kommer efter kæmpestore

kopicigaretter og smuglercigaretter

man snakker om det her med hvor stort problemet egentlig

været nogen hemmelighed fra regeringen og justitsministerens side at

gå ud over andre opgaver det tror jeg er tilfældet her men altså vi

stort problem at der bliver smuglet cigaretter ind

stor indtægtskilde for banderne og derfor

den rigtige løsning så vidt jeg er orienteret

findes der allerede en taskforce som arbejder med organiseret kriminalitet det er meget muligt at den her taskforce skal have nogle

det kan også være at der skal være en særskilt taskforce der arbejder med det her men jeg synes i hvert fald at vi er nødt til at sikre at der ikke bliver lavet

at arbejde med organiseret kriminalitet en del af forslaget handler også om at der skal ske en specifik registrering

af de ulovligt indsmuglede cigaretter jeg synes at hvis man ændrer systemet

kan vi lige så godt sørge for at vi registrerer alt det som ikke bliver

registreret i dag den sidste ting

kan vi sådan set godt støtte i enhedslisten hvis

det vil have en afskrækkende

vi ikke noget problem med at man indfører det

en præventiv effekt i enhedslisten er vi som udgangspunkt positive over for det her forslag og ser frem til udvalgsarbejdet

straffen for indsmugling af cigaretter er i dag allerede ganske høj og det mener vi også at den skal være bødestraffen er langt højere for indsmugling af cigaretter end den er for andre punktafgiftspligtige varer det er desuden muligt at straffe med op til otte års fængsel for særlig grove overtrædelser af told og skattelovgivningen i liberal alliance noterer vi os derfor at straffen for indsmugling af cigaretter i forvejen er ganske hård hvilket også er helt afgørende

kunne bekæmpe den her form for kriminalitet

er en klar lovgivning der er et tæt samarbejde mellem de relevante myndigheder både nationalt og internationalt nogle relativt hårde straffe og gode muligheder for politiet for at kunne efterforske den her form for kriminalitet analyser foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af bandepakke

på den baggrund mener vi i liberal alliance ikke at der er behov for en

virker så vi forsøger at fortsætte

er der lyd igennem

ordføreren var inde på det her med at at man glæder sig over

er så lille en procentdel af den her type kriminalitet i danmark jævnfør den her undersøgelse

en ganske betydelig grad af usikkerhed

på den måde i polsas systemet og at vi i øvrigt ikke har sat ind med ressourcer til

bagmænd og andre som som bedriver handel med illegale

spørgsmål der så står tilbage er i virkeligheden et spørgsmål om proportioner

kriminelle handlinger der mener vi at at både den indsats som politiet lægger

er fint i forhold til lignende typer

den her sal har før fungeret uden alle de her hjælpemidler og

siger statistikken men

jo netop at statistikken ikke virker

er mindre

registrerer færre af de overtrædelser der er fordi vi ikke bruger ressourcer nok på at komme efter den her type ulovligheder

at debattere det her i folketinget i dag

kan spørgeren måske

det ved vi jo ikke om om spørgeren har men

substansen i beslutningsforslaget nemlig at vi både skal skærpe indsatsen men også i særdeleshed skærpe straffen

indsmugling af cigaretter mener vi også at det er vigtigt at kigge på vores strafferammer i en dansk kontekst altså

smugle cigaretter har et naturligt leje i forhold til

lignende forbrydelser det betyder ikke at vi ikke anerkender at der er

til fru christina egelund

i dag at man noterer sig når jeg rejser mig op man kan

straffen i sager om illegal handel med cigaretter og bedre muligheder for politiet

hårdt ned på illegal handel med cigaretter det er vi ud fra den begrundelse som står i beslutningsforslaget at det er omfattende organiseret kriminalitet som helt klart er med til at finansiere kriminelle grupperinger blandt andet rocker

det er ikke så mange dage siden vi i salen havde et beslutningsforslag om at vi gerne ville hæve prisen på cigaretter fordi vi ved

at cigaretter er særdeles sundhedsskadelige

hvis man kan købe illegale cigaretter som i endnu større omfang gør det billigere

så er der også den del af det som handler om at kopicigaretter kan indeholde endnu flere sundhedsskadelige stoffer

der er eksempler på at kopicigaretterne overskrider de eu tilladte grænseværdier og det vil sige at de indeholder helt andre ingredienser der er eksempler på kamel og rottelort savsmuld og

klart at når man ikke kan føre en kontrol og det ikke er lovlige cigaretter

derfor støtter vi op om

det her jo i ring eller hvad det nu går i

fru zenia stampe værsgo

er

løsningen skal findes her i folketingssalen ligger ligger os meget meget fjernt ikke bare

det er et andet politisk flertal som har magten lige nu og sidder i regeringskontorerne tror at kvalifikationerne eller kompetencerne til at udforme de konkrete løsningsforslag når vi er helt nede i detaljen som vi er med det her forslag når vi snakker koder i polsas eller

snart at det må være en tilståelsessag at

skærpede straffe her er så et område hvor straffene

andre ordførere allerede har gennemgået

sager i folketingssalen og pålægger politiet alt muligt grænsekontrollen er det bedste skrækeksempel der kunne sikkert også gives andre eksempler

at lave en taskforce når problemet er at ressourcerne

jeg forstod herre preben bang henriksen i stedet for

trafikpolitiet eller hvad det nu alt sammen hedder

er det en manglende respekt og forståelse for magtens tredeling og derfor kan vi ikke støtte forslaget

engang var her i salen nemlig at den der har haft ordet træder ned og vedkommende der vil spørge kommer op

sådan gjorde man faktisk da jeg startede i folketinget der var megen trafik og man fik masser af motion vil jeg bare sige

de radikales reflektioner

det var den sædvanlige radikale retorik når det drejer sig om de her forslag som jo egentlig er meget konstruktive de radikale mener ikke at

fokusere på løsninger og

her i folketinget det skal vi lade etaten om det mener vi ikke

og gøre det på et konstruktivt grundlag det gør vi her i et folkeligt parlament og det vil vi også blive ved med

siden at fru zenia stampe i den forrige debat sagde at løsningen skulle findes i eu

forkert det må vi ikke det skal vi lade politiet og justitsministeren om men de radikale må godt selv foreslå at man skal

gerne have ordføreren til at konkretisere

den store forskel på på danmark og så

samspil mellem regering og folketing i den forstand at vi jo kontrollerer regeringen og det

jo bare rigtig smart at det er på et fælleseuropæisk niveau men jeg sagde også

gå foran nationalt så det synes jeg

den trettende december to tusind og seksten vi stillede på

hvordan det her blev håndteret i andre lande eksempelvis i norge og i sverige og i frankrig så ventede vi i tolv måneder indtil den femte december to tusind og sytten hvor folketinget så modtog et supplerende svar til spørgsmålet som netop tydeliggjorde at i sverige og frankrig

at hente men intet er sket

udvalgsspørgsmål vi har prøvet med alt muligt andet år uden at der er sket noget derfor kan man vel ikke forklejne at vi går op

det til en politisk sag her på christiansborg jeg synes da næsten at det

lave et samlet budget over politiets timer og så fortælle os hvordan de timer skal bruges

sag og sige flere ressourcer er en gratis omgang og det tror jeg

konservative folkeparti er vi fuldstændig enige med forslagsstillerne i at det er et problem der skal bekæmpes politiet skal selvfølgelig have fokus på dette område og de skal have et godt samarbejde med skat og de danske toldere om at bekæmpe denne form for kriminalitet men jeg er ikke sikker på at de foreslåede initiativer er den rigtige vej at gå straffen for smugling af cigaretter er allerede meget høj og straffes som udgangspunkt med frihedsberøvelse i sager der er over en bagatelgrænse derfor ser jeg ikke nogen grund til at indføre skærpede straffe på dette område forslagsstillerne ønsker at indføre en mulighed for at udskrive straksbøder og så vidt jeg er orienteret

er reglerne allerede sådan i dag at politiet og skat kan udstede en bøde på stedet desuden

selvstændig sagsnøgle i deres it system til registrering af cigaretter selvfølgelig skal politiet oprette sagsnøgler i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til efterforskningsarbejdet men vi mener ikke at

skal indføre lovkrav i en så specifik del af politiets samarbejde det må være muligt for politiet at oprette en sådan sagsnøgle uden at vi skal lovgive om det i folketinget desuden foreslås at der oprettes en selvstændig

med det her område politiet har jo allerede et glimrende samarbejde med skat på dette område og derfor ser vi ingen grund til at ændre på det forhold lige nu vi er enige

at politiet skal have de bedst mulige redskaber til at bekæmpe kriminalitet også organiseret kriminalitet og smugleri men vi tror ikke at de foreslåede initiativer er den rigtige vej at gå

så er vi nået til ordføreren for forslagsstillerne

heller ikke forventet der er forskellige syn

af cigaretter årsagen til at vi har valgt at fremsætte det som et beslutningsforslag er faktisk som jeg også var inde på

bemærkningerne til det her beslutningsforslag vi har jo prøvet at gå

de traditionelle veje i forhold til

et samråd med ministrene tilbage i december to tusind og seksten vi har fulgt op

de spørgsmål som vi fremsatte på baggrund af vores initiativ det har ikke været tilfredsstillende vi synes ikke at man har haft en fornuftig tilgang til det vi synes ikke man har været interesseret i at gå langt nok i forhold til

udfordringen med netop som vi ønsker

den organiserede kriminalitets

det er blandt andet inden for smuglercigaretter og det kommer vi ikke uden om så har politikere fra forskellige partier ligesom

er blevet fundet og så videre

af den her gordiske knude det er jo netop at man ikke bruger ressourcerne på

sagsregistrere i polsas systemet når der er tale om kopi og smuglercigaretter

så er det også vanskeligt at se hvor mange sager det egentlig drejer sig om er der en stigende eller en faldende

kriminalitet inden for det her område

og det står ordret i deres taler

indsmugling af cigaretter og så nævner man tallene for hvor mange der er beslaglagt i to tusind og fjorten og to tusind og femten og to tusind og

hvis man går tilbage til to tusind og femten så var der tre store sager med smuglerfangster

det var i jylland to i aarhus og en i herning med samlet

tre og tyve millioner cigaretter

der er god grund til at skride ind

noget af det som vi har lagt meget vægt på

skærpe straffen for illegal handel med cigaretter og kopicigaretter i en særskilt lovgivning vi mener også

og anmeldelser af dem registreret korrekt i polsas systemet vi mener også at man skal skride ind med langt flere straksbøder

gøres selv om man man efterfølgende

sagsefterforsker de enkelte sager

der bliver nedsat en taskforce

bruger et udenlandsk ord det er vi ikke så vant til i dansk folkeparti jeg skal gerne ændre

er det det der skal til men det er altså vigtigt at vi sagsefterforsker også i forhold til den organiserede kriminalitet så foreslår vi også at der skal være en evaluering af den her indsats

på et senere tidspunkt

tid til det på grund af grænsekontrol

en gummihammer at benytte og vi kender den udmærket

så mange ressourcer til grænsekontrollen

netop kopivarer og smuglervarer

det så vi faktisk også sidste gang hvor vi havde en midlertidig grænsekontrol i øvrigt skal man også huske på at hvis man endelig skal bruge det der kort der hedder grænsekontrolkortet skal man jo lige holde sig for

er i to tusind og fjorten det er i to tusind og femten og det er også

det har faktisk ikke været i den tid hvor der har været almindelig

ved kruså og spist citronmåner sådan som nogle

ritual det er faktisk fordi

ganske håndgribeligt at vi har en stor udfordring med kopicigaretter vi kan se det på registreringerne

salget af kopicigaretter og ulovlige cigaretter

det har vi sådan set undret os såre

fordi vi ikke sagsefterforsker

det er så det vi gerne vil med det her beslutningsforslag jeg har noteret mig at enhedslisten er positive over for det og jeg har noteret mig at alternativet støtter og at socialdemokratiet støtter og så venter vi selvfølgelig

men jeg synes det ser meget fornuftigt ud

er hermed oplyst til tv seerne at det er vores højtalersystem

på at det måske skal fornyes men det bliver det så ikke lige

indtil seks år i bemærkningerne til beslutningsforslaget har forslagsstillerne anført at tyveri af kæledyr ikke kan sidestilles med tyveri af andre værdier som for eksempel cykler som begrundelse herfor har

at det er et voldsomt psykisk overgreb at få stjålet sit kæledyr

det tror jeg enhver der har haft et kæledyr

set har og ved om nogen hvordan det kan være

som kan være forbundet med det at have kæledyr det kan være meget svært at tage højde for i straffesystemet der er jo allerede inden for gældende ret mulighed for at differentiere straffen for tyveri faktisk er det sådan at tyveri kan straffes i spændet fra bøde til fængsel i indtil seks år når det kommer til kæledyr

vil tyveri som udgangspunkt kunne straffes med bøde eller fængsel i indtil en år og seks måneder strafferammen på seks år anvendes kun i tilfælde af tyveri af særlig grov beskaffenhed det betyder i praksis at der enten skal være stjålet

for flere hundrede tusind kroner eller at tyveriet for eksempel er udført på en særlig grov eller professionel måde det kunne gøre sig gældende ved et rambuktyveri

lægges der som udgangspunkt vægt på værdien af det som er blevet stjålet også andre navnlig objektive omstændigheder ved tyveriet tillægges vægt det gælder særlig måden hvorpå tyveriet er udført

foretaget som led i organiseret indbrudskriminalitet men der lægges typisk ikke ved straffastsættelsen

altså ikke det er hensigtsmæssigt at tyveri af en bestemt værdi skal straffes hårdere end andre

det hænger jo sammen med at det kan være meget individuelt hvilke ting der har særlig betydning for folk

straffesystem så selv om jeg anerkender anerkender det store tab det kan være

må jeg fastholde den gældende retsstilling hvor der lægges vægt på de konkrete omstændigheder ved et tyveri og ikke på hvilken type værdi der er blevet stjålet derfor kan regeringen ikke støtte

at begynde at indrette vores straffelov efter hvad det betyder for det enkelte menneske altså nu er jeg opvokset på landet og der er katte ikke kæledyr

det et meget vigtigt kæledyr og hvad er det så for en værdi man tillægger det

forstår hvad der ligger bag jeg synes bare det er meget langt at

foreslår så at tyveri af kæledyr straffes efter straffelovens § to hundrede og seks og firs i stedet for

og seks og halvfjerds som det sker i dag

strafferammen for tyveri af kæledyr kan blive hævet med op til seks års fængsel

er værst at få stjålet en hamster

men for nogle danskere kan det være enormt hæmmende og indgribende at få stjålet sin cykel og for nogle danskere er cyklen den eneste mulighed for at få transporteret sig selv rundt

heller ikke stå og sige at en hamster skal sidestilles med en cykel

ikke op til mig at afgøre det dog mener jeg

og socialdemokratiet mener ikke at en strafskærpelse er nødvendig her

fald forhenværende kæledyrsejere og jeg kan sagtens følge det problem og de tanker der ligger bag forslaget her ingen tvivl om det

jo næsten er et familiemedlem for de fleste mennesker så det at

motiverne bag forslaget her

jo samtidig i en situation hvor der skal være proportioner i strafferammerne herhjemme og jeg må sige at hvis vi går op og og anvender den pågældende straffebestemmelse her om tyveri af særlig grov beskaffenhed der

stjæle hunden eller hamsteren eller hvad det

næsten det samme som strafferammen for voldtægt den er otte år efter § to hundrede og seksten så vi skal nok lige sørge for at der kommer proportioner i det jeg vil alt andet lige meget hellere kigge på normalstraffene og så se efter om domstolene udnytter de

er vi selvfølgelig med på at kigge på i udvalget

er vi i dag i en situation hvor tyveri af det pågældende husdyr straffes som tingstyveri med fyrre dages fængsel om det skal højere

ligesom bero på en gennemgang af praksis på området det kigger vi gerne på i udvalget men vi kommer

en alvorlig sag for den enkelte eller for den familie som får

enkelte og bliver ofte

som forslagsstillerne også skriver i forslaget betragtet som en del af familien når vi i enhedslisten

er det fordi vi ikke mener at det vil virke præventivt for tyveri af kæledyr at hæve strafferammen

det der stopper tyveri af kæledyr

straffeloven giver i dag allerede mulighed for en straf på op til seks år hvis tyveriet altså forbrydelsen har været særlig grov hvis den har været udført af flere personer hvis der har været våben til stede eller hvis den stjålne genstand som jo så i dette tilfælde vil være et kæledyr har en særlig værdi det er altså

muligt for en dommer at vurdere at straffen skal være

og vi har i enhedslisten fuld tillid til at dommerne benytter den her mulighed når det er nødvendigt

et kæledyr som er blevet en del af familien og som man holder af

nederdrægtig handling at stjæle andre menneskers kæledyr men vi kan altså ikke støtte det her beslutningsforslag det kan vi ikke fordi vi ikke mener at man skal skærpe straffen for tyveri af særlige genstande nu ved jeg godt at spørgerne sikkert vil synes at det er lidt underligt at kalde et dyr for en genstand men jeg ved næsten ikke hvordan man ellers

udmåles på i dag hvor straffen kan skærpes hvis værdien

er meget grov synes jeg egentlig fungerer meget fint jeg synes ikke at vi skal differentiere ud fra personlig tilknytning til en genstand eller til et dyr

er jo meget individuelt hvad man knytter sig til og på den baggrund kan

i teknikkens vidunderlige verden sådan at de knapper man har kan anvendes og højtalerne kan sikkert også det ændrer så ikke på at det

den samme taletid der fortsat skal overholdes

man er i hvis man får stjålet et et kæledyr

forslagsstillerne selv en hundrede og to og tyve anmeldelser

var noget med ti papegøjer fra en eller anden papegøjezoo og det handler så om at videresælge de der dyr fordi de måske er særlig fine

ekstremt overgreb på en familie

få stjålet et næsten familiemedlem som mange dyr er

at stjæle en hund som er så glad for sin egen familie og

nogle sager eller er der mere tale om at man stjæler

og derfor kan det jo være helt forskellige

sager man kan sige den ene hvor man kynisk spekulerer i

fra at straffen bliver højere omvendt kan man

den der blandingshund i en familie som betyder alt

den følelsesmæssige omkostning måske større men man kan ikke gøre hunden op i en pris og så kan man synes at straffen bliver for lav

familiehunde fordi fordi dyr jo

lige så svære at omplacere som mennesker

som en stjålet cykel eller

vi synes at at det at åbne for at dyr skal behandles anderledes

ud fra altså jo flere følelser man har haft for dyret jo højere skal straffen være eller er det dyrets

man skal straffe ud fra den vurdering

har sådan set stor sympati for sagen så skal jeg meddele at

også stemmer imod forslaget men i øvrigt også

for for forslaget

at det at man får stjålet et kæledyr kan blive sammenlignet med at få stjålet en cykel eller

en form for provokerende når man når man ser dyr

blive sammenlignet med med genstande det er de jo ikke der er jo tale om levende væsener her i den forstand tak til dansk folkeparti for at sætte fokus på den del af det men vi synes i sf at der allerede i dag er gode muligheder for at straffe tyveri af kæledyr og også straffe det ret hårdt og sf har tillid til at dommerne

de her situationer kan fastsætte en en fair dom

man ønsker at udvide strafferammen til seks år lige nu er strafferammen fra bøde og op til en år og seks måneder

kæledyr betyder ofte meget for ejerne ved domme i disse sager tager dommeren også udgangspunkt i de konkrete omstændigheder omkring tyveriet herunder også det forhold at et kæledyr har en særlig betydning for ejeren så det

og derfor mener vi det er for vidtrækkende at udvide strafferammen til seks år derfor bakker vi ikke op om

det er igen justitsministeren der lægger

der idømmes livstid for drab på flere personer eller en gravid skal idømmes livstid for hvert drab

og tidligst kan prøveløslades efter fire og tyve års afsoning det drejer sig altså dels om skærpelse af straffen dels om skærpelse af reglerne for prøveløsladelse i forhold til spørgsmålet

det samme slå fast at der skal være mulighed for at idømme meget strenge straffe i drabssager det gælder selvfølgelig ikke mindst i sager med flere ofre der er allerede i dag mulighed for at idømme fængsel på livstid en livstidsdom indebærer at den dømte skal sidde i fængsel på ubestemt tid det kan derfor i princippet betyde livslang afsoning derfor giver det ikke meget mening at skærpe straffen for drab med henblik på

for mig at se må det væsentlige spørgsmål være hvor længe

livstidsdømte faktisk sidder i fængsel altså spørgsmålet om hvornår de i praksis bliver prøveløsladt efter de gældende regler kan en livstidsdømt tidligst blive prøveløsladt når han eller hun har afsonet tolv års fængsel desuden skal kriminalforsorgen i hver enkelt sag vurdere

det ikke må være utilrådeligt at løslade i praksis sidder livstidsdømte ofte i fængsel i betydelig længere tid end tolv år og der er ingen øvre grænse for hvor længe de kan afsone før der sker prøveløsladelse så er det jo

man har set nærmere på praksis for prøveløsladelse af livstidsdømte

derfor er jeg glad for at dansk folkeparti

at drabsdømte ikke bliver prøveløsladt for tidligt der skal være rimelighed i systemet og hensynet til ofrene og deres pårørende må aldrig blive glemt jeg har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse af praksis for prøveløsladelse af drabsdømte så vi kan få kigget reglerne og praksis ordentligt efter i sømmene når undersøgelsen er afsluttet vil jeg se på det og hvis det viser sig at praksis er for blødsøden over for drabsmænd

tøve med at tage konsekvensen og stramme op det kan vi jo tage en drøftelse med hinanden om men det er altså vigtigt at

vi først begynder at ændre reglerne når det kan ske på et oplyst grundlag eventuelle stramninger bør afvente kriminalforsorgens undersøgelse og blandt andet derfor

vi også tilfredse med at drabsmænd sidder længe i fængsel

vi ønsker ikke at se tilstande som i usa hvor folk bliver dømt dobbelte eller tredobbelte livstidsstraffe det giver ikke nogen mening vi tror kort og godt ikke på det amerikanske retssystem ikke når vi ønsker et samfund hvor tidligere dømte forventes at kunne vende tilbage til samfundet og bidrage til fællesskabet forslagsstillerne ønsker at personer der idømmes livstid får

livstidsdom for hvert drab de begår dræber man to mennesker og får en livstidsdom skal man så sidde fire og tyve år i fængsel vi ser desværre flere drab i danmark og det er en kedelig tendens selv om vi ikke støtter

opfordrer vi dog ministeren til at undersøge om der er behov for skærpede straffe for drab på flere personer herunder for

for drab på to eller flere personer herunder drab på synligt gravide skal idømmes livstid for hvert drab og tidligst opnå prøveløsladelse når

lad mig tage det første først forslaget omhandler situationer hvor der idømmes livstidsstraf lad os lige slå en ting fast livstid er livstid så kan der

dømme dobbelt livstid eller tredobbelt livstid

jeg har ikke rigtig fantasi til at forestille mig hvordan det egentlig skal være jeg ved at de gør det i amerika men der er da kun et liv at tage

i det her med at idømme flere livstidsstraffe men til gengæld som jeg sagde før livstid er livstid så kan man blive prøveløsladt og praksis er i dag at man

kan blive prøveløsladt efter tolv års fængsel jeg blev rigtig godt tilfreds da jeg så at justitsministeren har tilkendegivet

prøveløsladelse allerede efter tolv års fængsel selvfølgelig indebærer det at kriminalforsorgen skal finde det tilrådeligt at vedkommende sættes på fri fod på den anden side

den forbrydelse der ligger til grund for en livstidsstraf

jo som oftest flere drab i dag og derfor kan man i allerhøjeste grad sætte spørgsmålstegn ved om der skal ske en prøveløsladelse efter tolv års fængsel

bragt denne del af emnet op vi kan ikke støtte forslaget som sådan men vi deltager meget gerne i

ikke rigtig hvor jeg skal starte med de ting der er galt med det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti

straffen er i forvejen skærpet for drab på flere personer og jeg synes at det her beslutningsforslag vil gøre op med nogle ting som er meget grundlæggende i vores retssystem for det første skaber

hvem der er den udøvende og hvem der er den dømmende magt

skal være og blander derved fordelingen mellem den udøvende og den dømmende magt sammen det synes jeg er et stort problem det næste problem er spørgsmålet om akkumuleret straf vi betragter i danmark en forbrydelse som et handlingsforløb og der kan i en handling være mange forskellige forbrydelser for eksempel vil

indbrud både være hærværk og tyveri men det straffer vi ikke som to separate forløb men ser det som én handling og straffer så derefter den tredje ting som jeg synes er galt med det her forslag er at man vil ændre på prøveløsladelsen så det først bliver efter

manglende incitament til at opføre sig ordentligt når man skal så langt ud i fremtiden for at kunne blive

det er jo sådan i dag at kriminalforsorgen kan afvise en prøveløsladelse og det vil måske så muligvis ske i en situation hvor den indsatte har dræbt flere personer den fjerde ting jeg synes er galt med det her forslag er at dansk folkeparti i i forslaget

det er selvfølgelig rigtig rigtig forfærdeligt det er drab altid men jeg synes

som om dansk folkeparti betragter et foster som et menneske en person

der må man så sige at det at en person er gravid selvfølgelig er en skærpende omstændighed når der skal udmåles en straf men et foster er altså ikke

set ikke fordi vi ikke synes det er alvorligt når der bliver begået drab på

en forkert løsning på problemet og vi mener også det vil gøre op med nogle helt grundlæggende ting i vores retssystem så vi kan

skal idømmes livstid for hvert drab dels at prøveløsladelsen i disse sager tidligst kan ske efter fire og tyve års fængsel i liberal alliance går vi ind for at afskaffe strafferabatter altså det forhold at dømte kriminelle kan opnå rabat på straffen ved at

her synes vi i liberal alliance at det er rigtig positivt at justitsministeren vil igangsætte en undersøgelse af praksis for prøveløsladelse

det er fint at få gennemgået reglerne og set på praksis

at dansk folkeparti med det her beslutningsforslag har bragt emnet op her i folketingssalen det giver os en anledning til at debattere det det er vigtigt både af hensyn til ofrene og af hensyn til de pårørende at vi sørger for at reglerne

prøveløsladelse er rimelige i liberal alliance vil vi afvente resultatet af den undersøgelse som justitsministeren sætter i gang og derfor kan vi for nuværende ikke

så

baggrunden for det her forslag og jeg lyttede med stor interesse til justitsministeren som jeg synes gav

over for at se på vilkårene for prøveløsladelse jeg synes de to ting hænger en lillebitte smule sammen

derfor kunne vi måske undgå det der med at operere med flere livstidsdomme

det virker sådan lidt underligt og så i stedet for se på vilkårene for prøveløsladelse

åbner for nogle urimelige tilfælde

at man automatisk får lov til at blive prøveløsladt efter tolv år det afhænger jo

den forbrydelse man har begået og jeg går også ud fra at et dobbeltdrab eller et

men men er en skærpende omstændighed der gør det sværere at blive prøveløsladt end andre drab nu skal

på et andet drab der så skulle være mindre alvorligt

det kan man jo i sagens natur ikke

skal gøres forskel på forskellige typer drab herunder også på om man begår dobbeltdrab eller tripledrab eller netop drab på

vi hilser det velkommen at se på vilkårene for prøveløsladelse i det hele taget synes jeg også i forlængelse af noget af det som preben bang henriksen har været oppe

reglerne omkring prøveløsladelse

brugt og så videre det er interessant for det det er nogle gange det jeg synes er svært ved at være retsordfører

at der er én ting der er rammerne og de kan

meget fleksible og så er der noget andet der handler om hvordan

hvis man kun kigger på rammerne får man måske et helt andet billede end hvis man kigger på de

redegørelse eller udredning hilser vi meget velkommen og vi vil gå konstruktivt og nysgerrigt og åbensindet ind

fra alternativet som heller ikke kunne

nåede vi lige tak for det

dækker over ret forskellige afsoningsperioder

sidder inde i over tredive år livstid er jo en dom på livstid og kriminalforsorgen har så undervejs efter en konkret og grundig vurdering mulighed for at prøveløslade efter et

domstolene tager jo naturligvis stilling til alle omstændigheder omkring en forbrydelse og det vil jo helt åbenlyst være en skærpende omstændighed hvis en morder har flere liv på samvittigheden ligesom forskellige rædselsfulde handlinger omkring et enkelt drab

sf har tillid til at

stand til at bruge de strafferammer der er

grundig personlig vurdering som giver mulighed for

i sager der involverer drab

flere personer skal vi ifølge forslaget kunne tildele en dom per drab så man i princippet kan idømmes flere livstidsdomme men det er jo allerede sådan i dag at en livstidsdom involverer at man fængsles på ubestemt tid derfor ved vi ikke hvilken forskel det vil gøre hvis man får to livstidsdomme det foreslås også at ændre reglerne for prøveløsladelse

prøveløslades efter fire og tyve år i dag er reglen tolv år

det vil sige at en livstidsdømt efter de nuværende regler sagtens kan sidde i fængsel i meget længere tid end tolv år også hele livet

jeg ved at det også er vigtigt for regeringen at

fornuftig praksis på området det har vi ikke viden om på nuværende tidspunkt og også derfor at der bliver igangsat

afsoner så vi har noget mere viden på området vi ser også gerne på om reglerne for prøveløsladelse skal ændres såfremt vi gør det på et oplyst grundlag

jeg foreslår at forslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelser betragter jeg dette som vedtaget det er

har til formål at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag om at en overtrædelse af vilkår fastsat ved en betinget dom altid skal udløse at vedkommende på ny stilles for en dommer

slå fast at hvis en person er blevet idømt en betinget dom

jo helt afgørende at vedkommende overholder de vilkår som retten har sat den dømte har fået en ekstra chance og så må samfundet og ikke mindst ofrene for kriminaliteten forvente at den dømte lever op til de krav der er i dommen

også afgørende at kriminalforsorgens praksis for indberetning er håndfast og konsekvent men om det så giver mening at indbringe vilkårsovertrædelser for domstolene i alle tilfælde er nok tvivlsomt

hvor det er muligt at få den betinget dømte på rette vej ved alene at give en advarsel eller aflægge den pågældende et besøg

set som udgangspunkt sympati for ideen bag det fremsatte beslutningsforslag men jeg mener vi har behov for et mere oplyst grundlag inden vi tager stilling til nye initiativer

også tilfreds med at kriminalforsorgen som led i udmøntningen af flerårsaftalen for perioden to tusind og atten til to tusind og en og tyve vil afdække gældende praksis for tilsyn med betinget dømte og komme med anbefalinger til eventuelle

oplagt anledning til at se på mulighederne for både

som sagt er det afgørende for mig at kriminalforsorgens praksis for indberetning er håndfast

så må vi se hvad den undersøgelse giver anledning til skulle vi komme i den situation at vi kan se

på den her baggrund og i alle tilfælde er jeg ikke enig i

som sagt afvente kriminalforsorgens

en helt firkantet regel der skal til men det er også derfor jeg siger at nu sætter vi i gang med

altså det kan ikke være sådan at man får en betinget dom og så kan man have en eller anden slendrianpraksis som som spørgeren lige nævner der det vil

vil gerne lige bruge bare lidt tid på at undersøge

finde os i at folk for eksempel skal have seks indkaldelser på

ordfører er herre lars

aslan rasmussen socialdemokratiet

i dag fungerer det sådan at det er kriminalforsorgens opgave at føre tilsyn og indberette til domstolene hvis der bliver dømt for overtrædelser af disse vilkår kriminalforsorgen laver altså et skøn over om overtrædelsen er af så alvorlig

at vedkommende skal for en ny dommer forslagsstillerne ønsker at fjerne skønnet fra kriminalforsorgen og lade alle vilkårsovertrædelser uanset hvilken karakter og baggrund de har ende hos domstolene umiddelbart mener vi at der er fundet en fornuftig balance i den måde som de nuværende regler er skruet sammen på hvor

omvendt skal en vilkårsovertrædelse selvfølgelig også konsekvenser vi afviser derfor forslaget men vi vil samtidig gerne opfordre justitsministeren til at undersøge kriminalforsorgens praksis i de her sager om vilkårsovertrædelser og på den baggrund vurdere om vi bør gøre mere for at sikre at dømte som ikke efterlever deres vilkår bliver holdt ansvarlig

undersøgelse af hvordan det her praktiseres i dag det kan vi faktisk også fuldt ud

det eksempel som blev nævnt

når det er sagt drejer forslaget sig helt generelt om hvad konsekvensen skal være hvis et vilkår i en betinget dom ikke overholdes

masser af vilkår som kan knyttes op på en betinget dom det kan være man skal i sexologisk behandling eller alkoholbehandling eller møde til tilsyn her og der

masser af overtrædelser der kan finde sted og det er så lige der jeg

som justitsministeren sagde en eller anden graduering eller hvad man skal sige det kan jo ikke passe

og fængselssystemet involveres i at sagen tages op på ny så jeg vil sige at

er et alvorligt problem skal vi selvfølgelig gøre noget ved det vi skal nok lige have belyst problemets

det er jo sådan at kriminalforsorgen har stor magt i det her land altså får man tildelt et fængselsophold af retten

videre der er stor magt lagt hos kriminalforsorgen en magt som i mange andre lande netop ville ligge hos domstolene

magt administreres og

stort set ethvert vilkår for overtrædelse skal medføre konsekvenser i

kan vi ikke rigtig være med til men lad os se på problemets omfang det er vi i

ret rigidt og vil stille nogle helt helt urimelige krav til vores domstole og til kriminalforsorgen jeg

der bliver henvist til i beslutningsforslaget men det er én artikel vi har slet ikke nogen idé om hvor bredt det her problem er hvor stort det er

problem og hvis det er kriminalforsorgens vurdering

justitsministeriets vurdering at der er et generelt problem

synes jeg vi skal kigge på det men jeg synes ikke vi skal ændre den måde og det skøn som kriminalforsorgen

i dag når der er vilkårsovertrædelser på baggrund af én artikel der har været i

dagbladet bt det næste

voldssager eller voldtægtssager eller andre sager om grov kriminalitet skal trække i langdrag det er der jo ikke nogen af os der ønsker vi har tit diskuteret her i folketingssalen at vi gerne

behandling og det vil det her forslag i hvert fald ikke medføre

kan i enhedslisten ikke støtte forslaget fordi det simpelt hen er

skyldes det proportionaliteten i det der foreslås jeg mener det ville være et ret stort ressourcespild at enhver overtrædelse af de pålagte vilkår skal indbringes for domstolene

egentlig vi har et meget godt system i dag hvor kriminalforsorgen vurderer om overtrædelsen skyldes ond vilje

og om man kan få vedkommende på rette spor igennem andre midler det sparer domstolene for en masse tid og den tid kan de sagtens bruge på at nedbringe den sagspukkel

jeg noterer mig også at det er aftalt at kriminalforsorgen skal komme med anbefalinger til initiativer i forbindelse med tilsynet med

betinget dømte det er jeg enig med ministeren i at vi bør afvente så vi har et bedre grundlag at diskutere på og på den baggrund kan vi altså

ministeren arbejder videre med en kortlægning af

og i det hele taget hvad er vilkår så har jeg givet et eksempel og det er at møde op men hvad er det for

og der må jeg så undskylde hvis jeg lægger mig ud med

x antal gange og der bliver måske sendt et brev til den folkeregisteradresse vedkommende har men måske slet ikke opholder sig

jo sådan set at det ligger meget fint i kriminalforsorgen fordi de også har mulighed for at se på den enkelte sag og se hvad

forskel på at begå kriminalitet og blive dømt for det og så bagefter ikke opfylde nogle vilkår det skal

have en konsekvens men skal det være en konsekvens som skal afgøres af en dommer i retssystemet

i beslutningsforslaget bliver det jo beskrevet som om

folk sløser eller nærmest spekulerer i ikke

og samfundet en tjeneste ved at belaste retssystemet yderligere

ekstra dom hvor det der måske

man afsætter nogle ressourcer til opspore de mennesker og fortælle dem måske tage dem

det så er nu de skal ind at afsone den straf

ikke også sådan at de i dag nærmest får deres dom via via e boks

nogle de folk vi har i retssystemet

og der kan det jo godt være at løsningen ikke er så netop at

nogle socialarbejdere eller politi eller hvad det skal være ud at hente dem og sørge for at de så

op til de vilkår for når de ikke gør det så er det ikke af ond vilje men fordi de

møder de nok heller ikke op til

er en der kynisk spekulerer i ikke at møde op fordi vi har givet for lang snor og

overveje en strategi for fat i dem

adskiller sig altid fra hinanden

ikke vide hvilke omstændigheder der ligger bag at en dømt ikke møder op eller på anden måde ikke retter sig

sf mener at det er lige et nummer for firkantet at

et forslag som det her fra dansk folkeparti

og uanset hvilken forklaring der kunne

tur forbi en dommer der siger vi i sf mon dog ikke kriminalforsorgen kan håndtere det uden en detailregulering fra folketinget

overtrædelse af retskendelsens vilkår skal medføre at man stilles for en dommer igen det er meget vigtigt at betinget dømte overholder de vilkår som dommeren sætter

en betinget dom er en chance til derfor skal kriminalforsorgens kontrol med området være konsekvent men vi tror ikke på at det er hensigtsmæssigt at enhver overtrædelse af

i den nuværende aftale om kriminalforsorgen vil man evaluere praksis på området for betinget for betinget dømte de vil komme med anbefalinger til initiativer på området vi ser gerne

vi kunne forbedre reglerne derfra men vi kan ikke på nuværende tidspunkt støtte

dansk folkeparti der kommer herop

fremragende værktøj for politiet i deres efterforskning af kriminalitet så enkelt kan det siges politiet har anvendt anpg

opklaring af en lang række alvorlige forbrydelser blandt andet drab drabsforsøg bandeskyderier og omrejsende kriminelles tyverier men også til at opklare mindre alvorlig kriminalitet som for eksempel færdselslovsovertrædelser anpg oplysninger har bidraget med afgørende efterforskningsspor

oplysningerne har gjort det muligt for politiet at fastslå hvilket køretøj der befandt sig hvor og hvornår

sidste ende har ført til opklaring af forbrydelserne og anholdelse af gerningsmændene lad mig give et par konkrete eksempler i en skudsag fra bandemiljøet var politiet i besiddelse af oplysninger om at gerningsmændene var kørt fra stedet i en mercedes cabriolet med hvidt tag politiet gennemgik en liste på cirka to tusind biler der havde passeret et bestemt anpg

kamera i et bestemt tidsrum sammenholdt med bilens særlige karakteristika det hvide tag blev bilen hurtigt identificeret i en sag om indbrud begået af omrejsende kriminelle var der mistanke om at et udenlandsk køretøj var blevet brugt

flere indbrud ved en aflytning af den mistænkte person der var fra bulgarien var politiet blevet opmærksom på at manden krydsede grænsen politiet vidste imidlertid ikke hvilken bil manden kørte i eller hvor han passerede grænsen blandt andet på baggrund af lagrede no hit

oplysninger fra grænsen blev der fundet cirka ti biler som kunne være gerningsmandens og på det grundlag blev den bil som gerningsmanden havde brugt identificeret

som jeg har sagt et fremragende værktøj for politiet

at vi bør se på mulighederne

det har jeg jo også drøftet med dansk folkeparti

i politiforligskredsen justitsministeriet har på baggrund af drøftelserne været i dialog med rigspolitiet om mulighederne for at udvide antallet af stationære anpg lokationer rigspolitiet vil inden for rammerne af den nuværende flerårsaftale opsætte yderligere stationære anpg kameraer på den baggrund forventes der en udvidelse af antallet af anpg lokationer fra de nuværende to og tredive til otte og fyrre det skulle gerne give politiet et mærkbart løft

effektiv spørgsmålet om antallet af

er jo en ting en anden ting er spørgsmålet om hvor længe oplysninger indsamlet ved brug

det er et centralt spørgsmål i forhold til anvendelsen af anpg

bliver anpg billeder hvor der ikke er hit på nummerpladen gemt i enten fire og tyve timer eller tredive dage men for eksempel i forhold til bekæmpelse af bandekriminalitet

politiet have nytte af oplysninger om hvor et givet køretøj har været også længere tid tilbage jeg mener derfor der er behov for at vi kigger på om vi kan indrette os smartere derfor har jeg bedt rigspolitiet overveje om de nuværende regler i det lys kan tilpasses og jeg forventer på den baggrund at drøfte dette med partierne bag flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi til

så går vi i gang med de øvrige ordførere og den første er herre lars aslan rasmussen socialdemokratiet

overvågning tager overhånd men samtidig skal vi også turde tage den teknologi der findes når den giver mening

brugen af kameraer giver god mening vi ved at nummerpladescannere er enormt effektive de gør politiets opklaringsarbejde langt hurtigere og mere effektivt nummerpladescannere har været med til at opklare større forbrydelser som eksempelvis mord ligesom scannere også har været med til at stoppe udenlandske tyvebander og til hurtig sporing af eftersøgte kriminelle det er godt for teknologi er godt når det virker

til at afsætte penge så der kan opsættes nummerpladescannere på de største færdselsstrækninger i danmark ligesom flere politibiler skal udstyres med kameraer som politikere har vi et ansvar for at sikre at politiet har de rette værktøjer især i en tid hvor politiet får flere og flere opgaver

fra politisk side kan give politiet flere opgaver må vi samtidig

op med værktøjer som virker

det mener jeg heller ikke at nummerpladescannerne bidrager til selvfølgelig skal vi også sikre os at data fra kameraer bliver opbevaret på en sikker måde og selvfølgelig også slettes efter en bestemt periode

men når vi nu kan se hvordan store mordsager bliver opklaret eftersøgte kriminelle bliver hurtigere fundet og udenlandske tyvebander stoppet

med flere scannere vil flere eftersøgte køretøjer ryge i fælden og politiet vil få langt lettere ved at opklare kriminalitet og tilmed frigøre politibetjente

at løfte andre tryghedsskabende opgaver til glæde for borgerne derfor vil vi endnu en gang opfordre

til at finde pengene frem og sikre at vi får det antal nummerpladescannere som er nødvendigt

er et særdeles nyttigt redskab for politiet i indsatsen mod kriminalitet herunder indsatsen mod bandekriminalitet og anden alvorlig kriminalitet folketinget noterer sig at antallet af

kameraer løbende er blevet udvidet og at rigspolitiet vil opsætte yderligere anpg

udstyr i forhold til i dag inden for rammerne af den nuværende aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i to tusind og seksten til nitten folketinget opfordrer regeringen til at sikre at politiet fortsat udnytter det fulde potentiale af

folketinget har i den forbindelse noteret sig at justitsministeren vil overveje rammerne for

det gælder på alle områder politiet er vores venner en gang imellem kan man få en anden opfattelse altså at tingene sådan går ud på at begrænse politiets mulighed for at efterforske de alvorligste forbrydelser det er tilfældet med kritikken af logning og ikke mindst den dom der kom nede fra eu domstolen

agentreglen vi har i retsplejelovens § syv hundrede og fire og halvtreds hvorefter politiet ikke kan gå ind og deltage i eksempelvis de

og optræde som købere medmindre det kan give over seks års fængsel

der hindrer politiets opklaring af helt åbenlyse forbrydelser

fat i et andet efterforskningsmiddel

udvider det i juridisk forstand

faktuel forstand med med nogle flere kameraer der er slet ingen tvivl om

understreget helt korrekt af justitsministeren

er et fantastisk efterforskningsmiddel hvis man er i tvivl har været i tvivl om det så skulle man være taget med på retsudvalgets udflugt til og nu kommer jeg desværre til at sige ordene jeg ellers

nede i greve der fik retsudvalget i allerhøjeste grad syn for sagn

en efterforsker kunne lægge et

ind i systemet hvorefter hans egen mobiltelefon signalerede hver gang bilen kørte forbi nogle af disse

kameraer og når det ellers

forbrydelse af en vis karakter man gerne vil efterforske

system et glimrende værktøj som

kommer til at udvide de nuværende lokationer fra to og tredive til otte og fyrre stykke omkring opbevaringsfristen

sådan i dag ifølge bestemmelserne

billeder kun må opbevares fire og tyve timer medmindre det er i en målrettet indsats og på bestemte områder

vi er er meget fleksible omkring mulighederne for at forlænge de

gemmer et billede af mig der kører over storebæltsbroen i fire og tyve timer eller for den sags skyld i fire og tyve dage

er akkurat ligeglad og det kunne andre også være så det er vores indstilling og i øvrigt skal jeg sige at det

vi naturligvis fuldt ud tilslutte os tak

automatisk nummerpladegenkendelse kan bruges til at opklare rigtig meget kriminalitet og vi er i enhedslisten i udgangspunktet ikke kritiske over for den

da den kan bruges til meget det er rigtig godt at den også kan bruges i kampen mod ulovlig cabotagekørsel hvor det er nødvendigt at gemme både hits

det er rigtig godt at kameraerne er blevet placeret flere steder så det netop er muligt at opklare endnu mere

ikke afvisende over for at der skal være flere kameraer hvis det er det politiet og særligt tungvognspolitiet altså dem der arbejder med

efterlyser og vurderer når det er sagt er der

nemlig hvor mange no hits der bliver gemt i mere end fire og tyve timer

gemme dem i op til tredive dage og det gør de meget det har vi i hvert fald i enhedslisten fået flere henvendelser om selv om det er reglen

tale om no hits altså registrering af nummerplader hvor ejeren af bilen ikke er sigtet eller har begået kriminalitet

så derfor

det kan jeg jo få lejlighed til senere hvor mange no hits der bliver gemt i mere end fire og tyve timer for det der bekymrer os i enhedslisten er hvor meget registrering af ikketiltalte og

bliver opbevaret for længe vi synes i enhedslisten

længere jeg tror hvis vi skal konkludere på det her at

at automatisk nummerpladegenkendelse kan bruges til at opklare rigtig meget kriminalitet men vi ser altså ingen grund

lyttede med interesse til venstres

nuancerede synspunkter i forhold til det her

er det her en meget principiel diskussion jeg tror ikke at nogen er i tvivl om at vi i

kritiske når det kommer til øget overvågning af borgerne det er vi både når det kommer til videoovervågning logning dataindsamling og altså også nummerpladegenkendelse senest har vi haft en god

implementeringen af persondataforordningen og jeg tror at alle uanset hvilken holdning man har

er enige i at der også er nogle principielle dilemmaer på spil når det kommer til det her område for os handler det i sidste ende om at beskytte borgerne mod unødig overvågning

med på at der er nogle som synes at det er noget ideologisk principrytteri og man kan også

politiet på den anden side har vi også en opgave i at sikre en fornuftig balance mellem

hensynet til myndighedernes handleevne på den ene side og borgernes retssikkerhed og ret til privatliv på den anden side og det er en vanskelig balancegang

helt sikre på at private oplysninger om borgerne ikke misbruges og ikke havner i de forkerte hænder vi så sidste år at politiet havde lidt svært ved at få slettet de billeder som de havde indsamlet gennem anpg systemet

den slags data jeg har fuld forståelse for at man gerne vil støtte politiets muligheder for at opklare forbrydelser i sidste ende er det et spørgsmål om hvad det er for et samfund vi gerne vil have fra vores side vil vi i hvert fald ikke have et samfund hvor borgerne ikke kan færdes i det offentlige rum uden følelsen af at blive kigget over skulderen af en altseende altvidende stat skal vi fortsætte udbygningen af

systemet så skal vi som minimum være sikre på at de data der er indsamlet opbevares og behandles ordentligt og at de slettes når der ikke længere er brug for dem jeg mener at vi generelt bør have kritiske briller på når myndighederne beder om flere muligheder for at overvåge borgerne

som er hjerteblod også for liberal alliance om end tror jeg med omvendt fortegn

det også herfra skal der lyde en tak til dansk folkeparti

altså kameraer som kan læse

når man skal se på på den lovgivning

hensynet til privatlivets fred altså hvor meget vi som

blive overvåget døgnet rundt og det andet hensyn der er

behov for at kunne efterforske

af yderpunkterne her tror jeg jo der er nogen af os der er

tilhængere af det ene yderpunkt er at sige

vi jo ved at det hjælper politiet i deres konkrete arbejde omvendt tror jeg heller ikke der er nogen der vil være

tilhængere af at vi udstyrede os alle sammen hvis man nu tænkte den tanke

med et mobilt kamera på hovedet således at man kunne

vores alle sammens færden alle steder det vil sige

det der er helt afgørende for os i den her sag

kameraer som overvåger nummerplader er selvfølgelig at vi vi skal have en sikkerhed for at de data der bliver indsamlet bliver opbevaret fuldstændig

at de ikke kommer folk

det andet er selvfølgelig at vi skal have en hundrede procents garanti for at de bliver slettet når de ikke

vi synes at så kort tid som muligt

det er vigtigt tror jeg og tror alternativet for borgernes følelse af tillid

man skal være sikker på at når

der fuld gennemsigtighed om hvad det er der bliver indsamlet

det tror jeg vi virkelig skal værne om

ellers er jeg bekymret for at borgernes tillid til myndighederne svækkes og det er der jo heller ikke nogen af os der ønsker

jo lige været en artikel her for nylig jeg tror at det var i altinget om at borgernes tillid

det synes jeg jo er problematisk og det synes jeg vi skal tage meget meget alvorligt det skal være mine bemærkninger til denne

så vidt jeg husker var vi selv med til at indføre at de blev sat op ved grænsen

kunne være en bedre måde at anvende ressourcerne

at sætte betjente eller soldater til at stå ved grænsen så

de her kameraer og hilser det meget velkommen at få en debat

de skal bruges men når det er sagt

vi jo er utrolig bekymrede for statens anvendelse og registrering af

alternativets ordfører inde på det før men vi har jo det sidste års tid eller bare halve år haft rigtig mange sager synes jeg som

sagen omkring pet som jo ikke længere er forpligtet til at slette oplysninger der ikke længere er relevante det kan være at mit eller et af

efterforskning som ikke længere er aktuel

forpligtet til at fjerne de oplysninger når de ikke længere var aktuelle og

det handler jo om at man som borger har ret til ikke på den måde at være

derfor er virkeligheden jo den at mange af os kan være registrerede selv om

har vi også haft hele debatten omkring logning

oplysninger om folks færden på nettet i alt for lang tid

man kunne jo tilsvarende tænke her

i en situation hvor staten har de her oplysninger i lidt for lang tid og kan vi så også en situation hvor man pludselig begynder at anvende de oplysninger

det vi har været inde over i forbindelse

af

andre formål og endda uden at man går i folketingssalen og får et flertal til at stemme

afsindig optagede af den her debat fordi vi tænker at det kan være et rigtig virksomt instrument der måske også kunne aflaste politiet og kunne skabe mere effektiv

efterforskning men vi er mindst lige så optagede af at det her ikke er glidebanen

må bare sige herre preben bang henriksen at politiet også

er

negativt er det også definitionen er sådan set bare at politiet har adgang til at gå på fisketur i vores oplysninger

oplysninger om hvem der har kørt over grænsen eller hvem der har færdedes rundtomkring i danmark det har de på nummerplade

der giver myndighederne mulighed for at bruge de her instrumenter på forskellige måder

er skeptiske over for det er sådan set flertallet herinde

overvågningen af

danske borgere og anvendelsen

forkert for det er ikke politiet der har magten det er politikerne der har givet politiet den opgave at bruge magten på den her synes vi meget kritisable måde

ser desværre bare flere tegn på at det er den vej

hvor staten på alle mulige måder samler oplysninger om folk om det så er om deres færden på nettet eller om det er

danske veje og så bruger de oplysninger ikke bare til målrettet efterforskning af bestemte sager men altså også til at profilere

se mønstre og så videre

måde at behandle og at anvende data på som vi er

inddæmmet meget præcist så er der risiko for at den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

for at straffe folk men jo også har muligheden for at målrette alle mulige ydelser til folk måske på baggrund af data man har indsamlet på forskellige måder derfor synes jeg

forbrugere og brugere af sociale medier bliver mere kritiske og stiller flere krav og der er også brug for at

større plan begynder at stille krav og regulere

de sociale medier for de har magt over os og

over samfundet og selv om det er en anden type magt ikke tvangsmagt som staten har er det en magt som vi også bliver nødt til

den sidste ordfører og jeg ser i salen er herre naser khader konservative folkeparti

og har stor tillid til politiet når det kommer til forbrydelser og kriminelle er vi ikke så liberale da det er mere kontrol end tillid der gælder

med lov og orden hvad det angår

også tilhængere af politiets system

det er sådan et intelligent system med nummerpladescannere som kan alarmere politi hvis et køretøj som er registreret i politiets system

systemets primære formål er til brug for bekæmpelse af

for eksempel menneskesmugling

derudover også skulle bidrage til at fjerne flere køretøjer fra vejene som udgør en risiko for færdselssikkerheden samtidig bruges systemet i efterforskningssager i alt fra terror indbrudskriminalitet narkosmugling

finansieres af særlige midler afsat i flerårsaftalen om politiet

og det har justitsministeren også

med flere partier om at udvide denne mulighed inden for rammerne af den nuværende flerårsaftale et andet element er så hvor længe man skal

generelt bliver oplysninger gemt enten i fire og tyve timer eller i tredive dage men i forhold til bandekriminalitet

brug for at man gemmer oplysningerne i en længere periode og det skal vi

også vise imødekommenhed over

justitsministeren

og det glæder vi os til

er rigtig godt det er i hvert fald indiskutabelt så har debatten i dag jo vist at vi

jeg har bedt rigspolitiet om at se på om de nuværende regler for opbevaring af oplysninger der er indsamlet ved brug af anpg bør tilpasses

af hensyn til politiets efterforskning og deres effektivitet og på den anden side hensynet til borgernes datasikkerhed

kan være at der også er områder hvor man må må kigge på om

vi skal få dem

der har været mange kommentarer her fra talerstolen om overvågningssamfundet og masseovervågning

er jo ud over min fatteevne at man kan tale om noget der minder om

jeg sad og kiggede rundt i salen og tænkte hvor er der et iltapparat

det må da være sådan at politiet bruger de her nummerpladescannere de kører

og så kan det være at de løser sagen jeg skal virkelig virkelig anstrenge mig og øve

alt til alle tider og det forstår jeg da godt og derfor synes jeg også

nu bliver lidt klogere på det her at rigspolitiet kigger lidt nærmere på det og at det giver anledning til at vi får

en god drøftelse i efteråret om om vi har den rette balance jeg synes i hvert fald er godt og rigtigt og vigtigt

har rejst den her diskussion og jeg glæder mig over at får nogle flere anpg kameraer og så må vi så kigge på og det er

jeg er lidt ærgerlig over at når vi taler

staten bliver det ret hurtigt gjort til at det er et stort overvågningssamfund et stort samfund fyldt af

det er ikke den offentlige sektor det er ikke det danmark jeg kender jeg kan ikke rigtig genkende at det er den måde man og vi behandler tingene på men

det var en god diskussion

ordet er forhandlingen sluttet afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den